lovforslaget som vi førstebehandler i dag har til formål at ændre og præcisere lov om hold af heste den gældende lov har været omfattet af lovovervågning hvor det er blevet klart at der skal findes en

enige med regeringen i at man godt kan lempe på de eksisterende krav samtidig med at det ikke nødvendigvis går ud over dyrevelfærden der er dog nogle mangler i lovforslaget som giver anledning til bekymring og dem skal

til om lidt med lovforslaget ændres opbindingsperioden for gruppeopstaldede heste de indretningsmæssige krav krav til fold krav om adgang til fold og krav om håndtering af visse heste disse ændringer korrigerer med vores øjne den ubalance der er i gældende ret

børn og voksnes sikkerhed kan opbindes i op til fem timer én gang i døgnet det øger for eksempel sikkerheden på rideskolerne derudover ændres kravene til hestestaldene herunder kravet til højden i staldene staldrumfanget boksstørrelsen

ufleksible og tager ikke højde for hestens størrelse og muligheden for kunstig ventilation og lys med de nye regler dækkes hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov samtidig med at vi sikrer at der ikke stilles krav som ikke giver mening i praksis og som er unødig bøvlede

adgang til fold for det første er det uhensigtsmæssigt at der i øjeblikket maksimalt må være tyve heste på én fold uanset hvor stor folden er det kommer nu tydeligt til at fremgå at der er tale om generelle regler

for det andet bliver det klart at hopper og føl også skal på fold og motioneres den første måned efter foling da det er vigtigt i forhold til føllets udvikling og socialisering

nu også højde for forskellige former for hestehold det betyder at heste der lever delvis vildt på afgrænsede arealer ikke nødvendigvis skal oplæres alle de ændringer som jeg lige har gennemgået skaber for os at se en fornuftig balance mellem dyrevelfærd og hensyn til hestehold men der er mangler som vi gerne vil diskutere i udvalgsarbejdet for det første er det et faktum at heste er flokdyr som har behov for social kontakt til artsfæller allerede ved vedtagelsen af den første lov i to tusind og syv fremhævede vi problemstillingen og derfor mener socialdemokratiet at det nu er tid til at sætte handling bag ordene og derfor vil vi

er drøfte muligheden for at fastsætte uddannelseskrav til personer som beskærer eller anlægger beslag der er allerede givet en bemyndigelse i den gældende lov men som ikke

bedre dyrevelfærd

også kan være et nålestiksmiddel til at sætte en stopper for dele af sort arbejde og social dumping så alt i alt synes vi altså det er positivt at der kommer mere balance i reglerne samtidig med at vi gerne vil arbejde videre med de to punkter som jeg lige har fremhævet det ser vi frem til at diskutere i udvalgsarbejdet hvor vi blandt andet vil spørge ind til konsekvenserne af at heste går alene

fru karina due

tak for det venstre stemmer naturligvis

l fem og fyrre der er en generel lempelse af loven om hold af

lovforslag som er lavet på baggrund af en lovovervågning og en høring af erhvervet som til daglig er påvirket af

vil lempe på nogle af de unødig strenge krav i loven uden dog at gå på kompromis med dyrevelfærden i hestestaldene da loven om

heste blev til tilbage i to tusind og seks blev det aftalt at der skulle følges op

denne opfølgning det har vist sig at loven om hold af heste har skabt udfordringer blandt hesterejere rundtomkring i landet hestesektoren har påpeget at kravene i loven har

hestepensioner og stutterier idet visse dele af lovgivningen har været meget omkostningskrævende at leve op til de påpeger ydermere

at de nuværende krav til boksstørrelser reelt vil føre til bedre dyrevelfærd vi har lyttet til lovovervågningen og vi har med dette lovforslag foreslået lempelser der hvor det selvfølgelig så giver mening vi har foreslået lempelser der hvor det ikke går ud over hestenes velfærd der er konkret tale om en lempelse af regler for opbinding af heste og de nuværende regler begrænser blandt andet rideskoler i forbindelse med undervisning

der skal fremover tages hensyn til den enkelte hests størrelse og reglerne om loftshøjde bør ikke som i dag opgøres i så at sige små intervaller derudover indeholder lovforslaget

og klima og det skal præciseres at der sikres et tilstrækkeligt luftskifte i stalden kravene til boksstørrelser foreslås også ændret og det vil være muligt at have en smule mindre bokse men hesten skal selvfølgelig stadig have frie muligheder for at vende sig og lægge sig osv uden at der sker skader kravene til lysindfald foreslås også ændret så der ikke længere er krav til størrelsen af et vinduesareal i stalden men derimod til mængden af belysning yderligere foreslås det indført at

med artsfæller sidst men ikke mindst

en tidlig alder samlet set er der tale om et lovforslag der skal gøre det mindre omkostningstungt at holde heste og det er vigtigt for mig at understrege at vi har stort fokus på hensynet til hestenes velfærd men for venstre er det også vigtigt at vi ikke spænder

en balance mellem økonomi og dyrevelfærd og og vi i enhedslisten

er blevet prioriteret med det der er indstillet med hensyn til at reducere boksstørrelserne for heste jeg synes at det er

godt sige tak til det dyreetiske råd for deres

tilbagevist med at der ikke er videnskabelig dokumentation for boksstørrelsens betydning for hestens velfærd

sige at hvis vi her i folketinget udelukkende vedtog

så mange lovforslag jeg jeg synes at der må være grænser for hvor meget man kan have videnskabeligt belæg for her er vi i en situation hvor vi synes der mangler et krav om at hvis man ændrer boksstørrelser

mere daglig udendørs tid

ville være et rimeligt krav til at afbalancere det så synes vi det er godt at der her lægges op til at man vil se kritisk på

det er så først om tre år det bliver afklaret om man skal definere at et hestehold skal være på to heste og jeg synes egentlig der er noget rimeligt i

man betragter tingene ud fra

som helhed mener

bygger min kritik på de høringssvar der ligger hvor det dyreetiske råd er bekymret

når jeg læser den her sag kan jeg godt se at der er nogen der har en økonomisk interesse i at kunne have færrest mulige kvadratmeter til en boks dermed ikke sagt at det alle steder vil være et problem

reducerer boksstørrelsen jeg synes bare at det ikke helt hænger sammen når man så ikke

det kunne hænge lidt sammen

set det som jeg synes ville være rimeligt

det dyreetiske råd har fat i noget rigtigt

en lidt underlig argumentation at fordi nogle

som har fokus på at vores husdyr har de bedste vilkår

og gør opmærksom på at hvis man reducerer nogle boksstørrelser

den næste ordfører

er det jo meget specielt at stå her på folketingets talerstol og få lov

det er meget glædeligt at folketinget bekymrer sig

sikre hestevelfærd man kunne godt sætte spørgsmålstegn ved om det nu var nødvendigt med en særskilt lov om heste eller om dyreværnsloven havde været tilstrækkeligt men når nu

det med stor tilfredshed at liberal alliance konstaterer

sikrer hestevelfærd samtidig med at man har lyttet til branchen og

meget unødigt bureaukrati som ikke ville øge hestevelfærden alligevel det betyder at vi kan undgå yderligere lukninger af rideskoler avlsstalde uddannelsessteder private stalde med mere desværre har flere allerede lukket da man ikke anså det for sandsynligt at loven ville blive ændret de oprindelige krav ville betyde store omkostninger til ombygninger eller nybygninger uden videnskabelig dokumentation eller en rimelig antagelse

det understreger vigtigheden af at vi politikere tænker os

og om den nu også tjener det formål som vi ønskede intentionerne er altid gode men lovforslagene er

langtfra altid gode

og har lyttet til branchen og det kommer nok bag på mange hvor stor branchen egentlig er og hvilke konsekvenser forkert regulering kan have for omsætning og arbejdspladser før denne lov trådte i kraft i to tusind og otte omsatte hestebranchen for fem og tyve milliard kroner og stod for hvad der svarer til enogtyvetusind fuldtidsbeskæftigede hestebranchens produktion

bedækningstal det vil altså sige hvor mange hopper hunheste hvis nogen er i tvivl om det

og denne produktion er halveret siden denne lovgivning trådte i kraft og den er først så småt begyndt at vende igen med udsigten til vedtagelsen af

ændringer som vi behandler i dag omsætningen for hele branchen som indbefatter rideskoler stutterier væddeløb dyrlæger beslagsmede rideudstyrsbutikker

og en del af disse jobs er i yderområderne

vi har med dyr og mennesker at gøre er velfærd naturligvis vigtigere end kroner og øre men det hænger unægteligt sådan sammen at jo mere velstand vi har jo mere har vi råd til velfærd for mennesker som for heste og det er jo rigtig dejligt at dette lovforslag til ændring af lov om hold

heste tager højde for begge dele langt de fleste vigtige ændringer drejer sig om boksstørrelser bokshøjde lys i boksene og foldregler alle disse er ændret således at

samtidig med at rideskoler og andre opstaldningssteder ikke skal bruge urimelig mange penge på ombygninger eller nybygninger eller blive nødt til at lukke uden at det ville

enkelt ting jeg dog er ked af når nu

her er at man stadig væk må holde en

heste bør altid være sammen med andre artsfæller eller i det mindste et andet firbenet dyr

spild af ressourcer at lave en undersøgelse af dette i stedet for bare at beslutte det en hest alene er en hest for meget og det synes jeg godt at man kunne overveje i det videre udvalgsarbejde og

droppe undersøgelsen og så bare vedtage

og det er ikke fordi jeg selv ved særlig meget om hestehold det er simpelt hen fordi der er en række høringssvar som samstemmende giver

synes velbegrundede og det giver umiddelbart en mere nuanceret lovgivning det

en mindskning af dyrevelfærden i forhold til den oprindelige lov

vi skal stille højere krav her læner jeg mig altså op ad konstruktive bekymringer og ændringsforslag fra høringsparterne især det dyreetiske råd

det vigtige i at hestene skal have mulighed for at være

syv dage om ugen og ikke bare fem

vi mener også at uddannelseskravet der fremhæves blandt langt de fleste høringssvar

og essentielt at få med i en revision af loven om hold af heste da et sådant krav vil kunne forbedre dyrevelfærden væsentligt

hesten er et flokdyr

tage tre år og en masse statistik for at finde ud af er en god idé at heste skal være flere sammen så

en markant forbedring af lovforslaget hvis

finde balancen mellem regulering afbureaukratisering og hensynet til det man

og lige præcis på

vi altså en ekstra forpligtelse til at være forsigtige fordi

fordi de er i vores varetægt og er vores ansvar så derfor synes vi når man laver sådan

en øvelse som regeringen vil gøre med l fem og fyrre er

værd at lytte meget nøje til

stemmer og de eksperter der taler med dyrets vilkår

det dyreetiske råd det veterinære sundhedsråd dyrenes beskyttelse og dyrefondet

bekymringer om loftshøjde om indeklima om boksstørrelse om lys i stalden om

lov om hestehold som trådte i kraft i to tusind og otte skulle gradvis skabe bedre betingelser for hestene frem imod to tusind og tyve blandt andet med krav om større hestebokse højere til loftet og mere naturligt lys siden har der været kritik fra især rideskoler og borgere som har heste i eksisterende stalde som ikke vil kunne leve op til kravene i to tusind og tyve det fremsatte lovforslag vil lempe på nogle af disse regler i sf vil vi gerne se på ændringer som har positiv velfærdseffekt eller som fjerner unødvendige regler men vi er ret tøvende over for at ændre eksisterende regler med begrundelsen at der ikke er en dokumenteret velfærdseffekt

en af de ting som der i hvert fald er rigeligt med dokumentation

er at det ikke er godt for flokdyr som heste at være alene både på grund af deres sociale væsen men også fordi det gør dem utrygge

burde tage fat i nogle af de problemstillinger om

hestenes behov for social kontakt og fri tid i folden som har været rejst allerede

være på mindst to heste og heste bør derfor både i stalden og især i folden have mulighed for kontakt med andre heste og vi behøver ikke trække tiden

til spørgsmålet om hestestørrelser i forhold til loftshøjden på stalden kan der være en vis rimelighed i at det afhænger af dyrets størrelse og det kan også give mening at de nye krav til størrelsen af staldboks med mere ikke skal gælde for eksisterende staldbygninger men som erhvervet også

man sagtens fastholde kravet for nybygninger og væsentlige ombygninger ellers ville man da også føle sig noget til grin hvis man er en af dem der har bygget sin stald om efter de nye standarder og hvad skulle grunden være til at man ikke har ambitioner om bedre dyrevelfærd et andet dyrevelfærdshensyn

her mener vi at man bør bruge anledningen til dels at sørge for at heste bliver motioneret hver dag

at der bliver mere foldtid det er fint at de yngste heste skal motioneres på fold men hvorfor skal det ikke gælde

hvis man skal tage hensyn til hestens natur og helbred som det også påpeges i høringssvarene fra dyreværnsorganisationerne

er det vigtigt at der er mulighed for at heste lavest i hierarkiet kan trække sig og at arealet er er så stort i forhold til antallet af heste at det ikke blive pløjet

hestenes sundhed og sikkerhed vi vil gå positivt ind i udvalgsarbejdet og håber at der kan blive mulighed for

jeg

at boksene får den størrelse det var bare for

er en dyreværnslov som generelt beskytter dyr og når man laver særlove

dyreværnsorganisationerne har hvor hestene ikke har

jeg synes at det har været en god og konstruktiv debat om lovforslaget lad mig begynde med at sige at det for mig er vigtigt at vi har en hestelov der er

og ingen har vel en interesse

deres ejere med forslaget foreslås det endvidere at indføre mere fleksible regler vedrørende kravet om loftshøjde i hestestalde så der tages udgangspunkt i den enkelte hests højde det foreslås desuden at ophæve kravet om

i stedet præciseres det at der skal sikres et tilstrækkeligt luftskifte i stalden både naturlig og mekanisk ventilation så velfærden for hestene ikke forringes et andet indretningsmæssigt krav som foreslås ophævet er kravet

der vil fortsat være krav om at der skal være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden eventuelt suppleret med kunstigt lys og samtidig vil det med ændringen af bestemmelsen om lys blive understreget at belysningen i stalden bør følge døgnrytmen med lovforslaget vil regeringen desuden gøre det nemmere for for eksempel rideskoler

have deres heste gruppeopstaldet frem for enkeltvis opstaldning jeg mener at gruppeopstaldning giver hestene en god mulighed for bevægelse og social kontakt med artsfæller og derfor vil vi ændre de nugældende regler om opbinding af heste der i dag sætter nogle begrænsninger der kan betyde at rideskoler fravælger at have deres heste gruppeopstaldet med den foreslåede ændring af opbindingsperioden for heste der gruppeopstaldes hele døgnet vil rideskoler få mulighed for at opbinde deres heste i op til fem timer én gang i døgnet når dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige hensyn ændringerne vil betyde at rideskoler kan afvikle både rideundervisning og fodring i forlængelse af hinanden en anden væsentlig ændring med lovforslaget er et nyt krav om føl og plage indtil de er

år gamle skal på hold med artsfæller og skulle nogen være i tvivl om hvad en plag er

mere end et år så det kommer lidt an på hvilken version man vælger baggrunden for at indføre det krav er at det har stor betydning for føl og plages udvikling og socialisering at de har kontakt med artsfæller jeg er opmærksom på som også flere ordførere har gjort opmærksom på i salen

heste i al almindelighed har et behov for social kontakt til artsfæller artsfæller

på nuværende tidspunkt ikke indført et krav om at alle hestehold skal bestå af minimum to heste jeg mener at behovet for artsfællekontakt må afvejes over for andre hensyn som nævnt i lovforslaget vil der blive igangsat en undersøgelse der skal give en indikation af hvor mange hestehold i danmark der alene består af én hest for det findes der ingen opgørelse af på nuværende tidspunkt når det er undersøgt nærmere kan det på den baggrund vurderes om der skal indføres et lovkrav om at ethvert hestehold skal bestå af mindst to heste man kan sige at der også kan være andre dyretyper som en enkelt hest kunne stå sammen med med lovforslaget foreslås det desuden at heste der lever delvis vildt er undtaget fra kravet om

begrundelsen herfor er jo at der typisk er adgang for publikum til de arealer som den type heste går på og af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt for at hestene naturligt holder en passende afstand til mennesker endelig indeholder lovforslaget nogle mindre ændringer og præciseringer for eksempel tydeliggøres det i loven at det antal heste der kan benytte en fold på

vil afhænge af foldens størrelse det er vigtigt for mig at understrege at der med de foreslåede ændringer fortsat er fokus på hensynet til hestes velfærd det går

det jeg undrer mig bare over den her lille ting

det står til med om heste står alene eller ikke står alene

er argumentet argumentet burde vel være om det er naturligt for en hest at stå

jo væsentligt mange hesteejere har måske købt en mindre ejendom med et totalt afpasset jordareal i forhold til det antal heste man har købt der kan være nogle udfordringer i om

som jeg forstår sagkundskaben i høringssvarene har man et meget godt billede af at at heste har brug for mindst ét andet dyr gerne en artsfælle men

alene hvis det betyder at dyrevelfærden så forringes for det vil man jo kunne mærke på sin hest derfor er det jeg siger

selv om man på denne sorgens dag kunne

aftale med regeringen dansk folkeparti og det konservative folkeparti om et danmark i bedre balance hvor vi skaber bedre rammer for kommuner borgere og virksomheder i hele landet aftalen kom i stand efter et langt forhandlingsforløb hvor socialdemokratiet bed sig fast i bordkanten og reddede vores åbne kyster og vores uspolerede danske strande regeringen ønskede en meget vidtgående liberalisering af planloven med dramatiske konsekvenser

vi fik bremset femten store byggeprojekter ved kysterne vi satte hælene i over for forretningszoner med uendelige rækker af strandstole på vores strande og vi reddede det grønne danmarkskort som fremover skal udvikle den sammenhængende natur i danmark

i dag skal vi behandle et lovforslag der udmønter den del af aftalen som vedrører sammenlægning af to af miljø og fødevareministeriets klageinstanser til

vi skal sikre at det nye klagenævn har helt klare ansvarsområder har en smidig og effektiv sagsbehandling og også fortsat er uafhængigt vores forventning er at placeringen af klagenævnet i nævnenes hus i viborg sammen med en række af de andre statslige klagenævn vil bidrage til en bedre og mere effektiv sagsbehandling til øget fleksibilitet

stærkere fagligt miljø til gavn for både virksomheder kommuner og borgere men vi lytter naturligvis til den kritik der har været af lovforslaget

ikke er klart og tydeligt som det ligger eller hvis der måtte være elementer i lovforslaget som ikke understøtter borgernes retssikkerhed i tilstrækkelig grad så må vi se på det vi tager de bekymringer som er fremført alvorligt og tager dem med i den videre udvalgsbehandling i den politiske aftale satte vi som mål at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal ned og varigt skal være under seks måneder

tidligere set tilfælde hvor klagesager fra kommuner og borgere henligger helt op til et år før de bliver behandlet det er naturligvis ikke tilfredsstillende for nogen det er uheldigt for de parter som

sagen og det er også uacceptabelt set fra et politisk perspektiv derfor har vi insisteret på at målet om en sagsbehandlingstid på højst seks måneder kommer direkte med

at regeringen vil sikre at den sagsbehandlingstid som

også fremadrettet kan overholdes for alle sager klagegebyret er et andet opmærksomhedspunkt for socialdemokratiet i den politiske aftale har vi støttet differentieret klagegebyr for henholdsvis privatpersoner organisationer og virksomheder

klagegebyret fremover dækker en større andel af de gennemsnitlige udgifter til klagebehandling men vi må ikke være på kant med århuskonventionen og derfor skal vi have fuld sikkerhed for at de to

lovforslaget udmønter aftalen om et danmark i bedre balance som

udmøntning af den aftale som regeringen socialdemokratiet de konservative og dansk folkeparti har lavet om et

hele ideen med det her er

at vi får et nævnenes hus i viborg hvor man

fordi alle klageinstanser bliver samlet

klageindgang for borgere og organisationer men også en bedre sagsbehandling hvor man kan støtte og hjælpe hinanden

nemlig at sagsbehandlingstiderne kommer

ganske vigtigt når man har klagesager både for den der bliver klaget over og dem der klager at det går forholdsvis hurtigt med at få behandlet disse ting vi er også i dansk folkeparti ganske glade for at man

et gebyr der siger ni hundrede kroner for private personer

igen i dag vil jeg gerne nævne at jeg håber at det måske vil få folk der klager og organisationer der klager og her taler vi meget om danmarks naturfredningsforening som i min optik

når man virkelig synes der er noget at klage over i stedet for at man bare gør det per automatik man får nemlig

hvis man får medhold i sin klage pengene retur og det synes jeg jo er væsentligt derfor er det ganske fint jeg regner med at vi på baggrund af det her med at sagsbehandlingstiderne skal ned også på et tidspunkt vil lave

jeg bliver lige nødt til at tage fat i det når

en organisation som danmarks naturfredningsforening klager over stort set alt jeg har selv tidligere været ansat der og jeg kender statistikken indefra de klager over en

tre procent af afgørelserne

hvornår der er begået en fejl

tilladelse eller

at når man kommer rundt i landet og taler med borgere der har forsøgt at få

at danmarks naturfredningsforening klager

ordføreren mener at man når man har ret i cirka halvdelen af tilfældene

så er gode til at finde ud af hvad man skal klage over

vil jeg bare sige at jeg ville have håbet at procenten var noget højere altså at man fik ret i halvfems procent af tilfældene så man kan sige at i de halvtreds procent af tilfældene hvor de jo ikke får ret

også for den der er klaget over på en uberettiget måde kan man måske

professionel tilgang til hvornår noget er på den anden side og så er

og det er også grunden til at man ikke vinder dem alle sammen for

jeg synes bare det er rigtig vigtigt at vi

og det er jo ikke enkeltpersoner der kan det og det er heller ikke virksomheder der kan det det kan almennyttige organisationer og derfor er det jo utrolig vigtigt for demokratiet at vi har den slags

jeg bliver en lille smule irriteret for det det virker altid som om

hvis man ikke bakker hundrede procent op om

at stå og og tale sådan om

repræsenteret i det politiske spektrum

som er naturens stemme og som har brug for at kunne

behov for at stå og tale så nedladende

håber ikke at man opfatter det som om jeg taler nedladende om en organisation for det er bestemt ikke hensigten men det er min hensigt at gøre opmærksom på at

en person fra danmarks naturfredningsforening eller selve organisationen der klager over at folk gerne vil lave noget udvikling i landdistrikterne

folkelig organisation vinder over halvdelen af de sager de indklager må man da sige at de som regel har fat i noget

tit har udvikling og vækst som hovedhensyn

sådan at jeg ikke har talt med danmarks naturfredningsforening jeg har holdt adskillige møder

og den sag det er mit indtryk at man ikke altid ved det

er andre der har et andet indtryk men det er ikke mit indtryk og det er derfor

som om vi ville lave costa del vestkysten hvilket

erling bonnesen venstre værsgo

venstre stemmer naturligvis

er der tale om et lovforslag som vil sikre et mere moderne klageorgan i form af miljø og fødevareklagenævnet som placeres i nævnenes hus i viborg og det nye miljø og fødevareklagenævn skal behandle alle klager inden for natur og miljøsager samt fødevare landbrugs og fiskerisager det nye klageorgan er en sammenlægning af de nuværende klagecentre miljø og fødevareklagenævn samt klagecenter for fødevarer landbrug og fiskeri det nye klageorgan vil sikre en smidig sagsbehandling en kortere sagsbehandlingstid og større ensartethed i

klagesagsbehandlingen nævnet vil blive sekretariatsbetjent i nævnenes hus i viborg og det vil sikre at også dette nævn bliver en del af samarbejdet og

synergieffekt der vil være i nævnenes hus

der sker en strømlining og koordination af

mere moderne klagenævn der oprettes otte sagkyndige afdelinger og en lægafdeling som skal supplere formanden og de to dommere der sidder i nævnet fremover vil der være færre sagkyndige at vælge imellem i forbindelse med sagsbehandlingen

vil være mere inde i processen

er formålet med denne nye konstruktion medlemmerne af nævnet får gode muligheder for at opbygge erfaring og viden med arbejdet i miljø og

gebyrerne for at klage til det nuværende natur og miljøklagenævn og med lovforslaget foreslås det at gebyret stiger fra fem hundrede kroner til ni hundrede kroner for privatpersoner

hundrede kroner for virksomheder det er et gebyr som dækker en meget lille del af omkostningerne ved en klagesagsbehandling samtidig med

ikke bliver uforholdsmæssigt dyrt at klage for sager der tidligere er blevet behandlet inden for landbrugs og fødevareområdet fastholdes gældende ret i forhold til virksomhederne målet med det nye klagenævn er også at nedbringe sagsbehandlingstiderne

at sagsbehandlingstiderne skal nedbringes til gennemsnitlig seks måneder for en klagesagsbehandling det vil den nye og mere smidige sagsbehandling i

med det udkast der ligger for det nye miljø og fødevareklagenævn

blive bekymret for naturen for hvor er naturen blevet af i lovforslaget ikke alene savnes det i nævnets navn

mere eller mindre fraværende i selve lovteksten man kan blive bekymret for at klagenævnet udvandes både demokratisk og fagligt i forhold til det natur og miljøklagenævn vi har i dag i enhedslisten mener vi at der er flere punkter der er særlig betænkelige i forhold til

sammensætning af nævnet

fire læge medlemmer det betyder alt andet lige en væsentlig smallere

af folketingets partier end vi har

nuværende natur og miljøklagenævn hvor der er syv medlemmer udpeget af folketingets partier det ser vi som en klar forringelse af den demokratiske repræsentation der lægges op til ni faste afdelinger af medlemmer

terrestiske natur den del af naturen som er strandenge hede og klitter

disse naturtyper inklusive internationalt beskyttet naturområde og fredninger og disse fagområder bør udgå af den afdeling for landbrugsforhold hvor de nu er placeret det vil styrke klagebehandlingen på både det landbrugsrelaterede såvel som det naturrelaterede område

miljøskadeforhold fraværende i det der ligger enhedslisten er bekymret for at den struktur for nævnet der lægges op til vil betyde forringelser af fagligheden for eksempel skal de to sagkyndige med hensyn til landbrugsforhold tilsammen have viden inden for følgende områder landbrugsdrift arealforvaltning husdyrproduktion planteavl håndtering og anvendelse af husdyrgødning miljøteknologi landbrugets påvirkning af natur specielt terrestisk natur og overfladevand herunder internationalt beskyttede og § tre beskyttede

næringsstoffer og næringsstofudvaskning fra landbrugsdrift til overfladevand og grundvand det er med andre ord et kæmpe område og to personer alene kan ikke rumme så meget faglig viden at de kan dække en afdeling med tilstrækkelig ekspertise enhedslisten frygter at afgørelserne vil falde i kvalitet med hensyn til klagegebyrerne

at landbrugserhvervet kan slippe for gebyrer når der klages mens prisen for frivillige foreninger hæves med tre hundrede og tres procent i lovforslaget om det nye miljø og fødevareklagenævn stiger prisen for at indsende en klage nemlig med tre hundrede og tres procent fra fem hundrede kroner

hundrede kroner det er en gebyrstigning der på ingen måde kan forklares med almindelig prisregulering

at en lokal kreds af friluftsrådet som klager over at en sti eller en markvej er blevet nedlagt

at det kommer til at betyde noget for mindre organisationer der ikke har råd til at klage over afgørelser for mig at se

på den anden side lægges der op til at det fortsat skal være gratis for landbrugserhvervet og andre omfattet af fødevarelovgivningen at klage over afgørelser til samme nævn

ikke se at der skulle være en

og det synes vi at vi i udvalget skal have kigget nærmere på vi synes at det er væsentligt at få afklaret om det her er i strid med århuskonventionen tidligere miljøminister karen ellemann forsøgte tilbage i to tusind og ti at få sat gebyrerne op til tre tusind kroner

det blev behandlet og man kom frem til

set var konventionsstridigt i forhold til århuskonventionen og sagen måtte ændres det vil være væsentligt at få afklaret om det også gælder med de gebyrsatser der her er

det er en forringelse af demokratiet at man at man får sværere ved

mulighed for kontrol med den offentlige myndighed

rose regeringen for det her konkrete initiativ

oprettelse af ét samlet klagenævn for miljø og fødevarer som vi jo så førstebehandler i dag liberal alliance mener at sammenlægningen til ét nævn for klagesager vedrørende hele miljø og fødevareministeriets område er et rigtigt skridt

på den måde kan vi forhåbentlig

også imødegå uhensigtsmæssige situationer hvor klagenævnet i første omgang undlader at anvende muligheden for at

klagesager den slags fejladministration skal der gøres op med samtidig med at sagsbehandlingstiden

betydelig synergieffekt ved den her nye organisering og at det kan sikres at der sker den helt rette koordinering når samme klagesag skal behandles ved flere nævn

at gentage mig selv fra tidligere på ugen hvor vi behandlede søsterforslaget

så må sige l to og fyrre som

omhandler oprettelsen af et selvstændigt nævn planklagenævnet under erhvervs og

en del af aftalekomplekset som hedder danmark i bedre balance et aftalekompleks som liberal alliance ikke er en del af og hvorfor så ikke det det er jo fordi regeringen lige så godt kunne have valgt at kalde pakken for danmark i mindre ubalance som aftaleoverskriften netop også antyder skabes der godt nok lidt bedre balance men

også sagt at der stadig væk er ubalance den samlede aftale er alt for uambitiøs

min og liberal alliances smag der er alt for lidt fremskridt alt for meget socialdemokratisk status quo og hagen sig fast i staunings nitten tyve er og nitten tredive er lovgivning og måske hvem ved er det en forsmag på et tidligere meget omtalt og muligt kommende samarbejde mellem de nuværende tre største partier i folketinget resulterende i status quo udvikling med museskridt og vækst i danmark på samme niveau som vi har set de sidste ti år liberal alliance og jeg selv personligt havde blandt andet meget gerne set en langt højere grad af omfordeling af beslutningskompetencen for udviklingen af vores landområder og ikke som det er i dag og som det også med aftalen om mindre ubalance vedbliver

nemlig den at udviklingen af store dele af vores landområder holdes i et jerngreb af forældet socialdemokratisk

at det er dem der klager der ligesom har håndsret over en sag men sagen er jo den at vi

offentlige myndigheder som skal forvalte den her lovgivning og de træffer nogle beslutninger så det er altså

så er det heldigvis sådan og det er en meget vigtig instans i vores demokrati

den her sag hvis man har en interesse i den det er lidt forskelligt beskrevet i lovgivningen hvornår man har

man kan i hvert fald altid have en privat interesse hvis

for eksempel er noget der vedrører ens grund hus eller

så er der nogle organisationer der har en særlig ret til at klage og det

en række mennesker der går sammen og danner nogle foreninger med særlige interesseområder for eksempel dansk ornitologisk forening der interesserer sig for fugle eller

danmarks naturfredningsforening som gerne vil have

de foreninger giver man så en særlig mulighed for at klage

ellers er der ingen der gør det på naturens vegne på vandløbenes vegne det er derfor det er rigtig vigtigt at de her organisationer har en direkte adgang og en god adgang til at kunne klage ligesom enhver borger skal have den ret

alternativet er som udgangspunkt imod det her forslag og det er der flere grunde til

så en sammenlægning af tingene

ikke nogen sikkerhed for at vi får noget der

det som er den primære grund til at vi ikke kan gå ind for det her lovforslag er jo at man sætter gebyret

taget en forkert beslutning der ikke lever op til reglerne i loven

et spørgsmål om om kommunen har taget en beslutning den gerne må tage og hvis man vil gå ind og stikke en en pegefinger i luften

skal man altså have ni hundrede kroner op af lommen hvis man er en organisation eller virksomhed

er i forvejen et højt gebyr

det er den demokratiske ret

den her barriere så vi foreslår hvis vi skal gå ind i det her og være positive

helt ned på hundrede kroner for private og tre hundrede

organisationer og virksomheder det bør være ens for alle områder i dag er der jo ikke klagegebyr

det her klagegebyr det er noget man gør specifikt for natur og miljøområdet

havde jeg ikke lige tænkt at jeg skulle men det vil jeg

have flere sagkyndige medlemmer ind to på

her meget brede områder kan blive for snævert både habilitetsmæssigt

der meget store komplekse fagområder der

to suppleanter det er i øvrigt også noget landbrug fødevarer

så synes vi også at der mangler nogle emner miljøskade fredning og genteknologi er nævnt

så synes vi også som enhedslisten fremhæver det at de nuværende syv læge medlemmer er

den her del altså l fire og fyrre er jo den anden halvdel kan man sige af l to og fyrre

nogle valgte at oprette et planklagenævn og skille det ad fra natur og miljøklagenævnet

skal ses som en udmøntning af en aftale som socialdemokratiet har indgået med regeringen

jeg vil sige at vi har været igennem en proces hvor man

planøkonomi der ligesom handler om at styre alting og stoppe alting og

nogle steder vi vil gerne have at der er natur hvor der skal være natur vi vil gerne have at der er byer

landsbyer og åbent land rundtomkring vi vil gerne have at

og andre ting vi vil gerne er en sammenhæng med infrastrukturen så man ikke lige pludselig lægger en virksomhed i et område hvor en kommune ikke kan levere ordentlige veje og hvor de store maskiner der skal køre

rigtig klogt at tænke planlægning og at tænke tingene sammen

vilde fantasier venstre startede ud med

om at planlægningen for så bliver det hele nok så

og så kan man ikke rigtig vide om der kommer en

jo bare vækst og udvikling man kan ikke rigtig

masser af hammerslag og andre ting

i radikale venstre der synes vi det er klogt at tænke tingene sammen med med en fornuft der

men heller ikke er naive i forhold til at

vil have natur hvis man vil have åbent land

hensyn til naboerne så skal lovgives om det derfor

alternativet oplistede altså sådan helt fagligt nede i substansen med at der

de sagkyndige skal dække

gebyrstigning fra fem hundrede kroner til

hvis man er en organisation og til ni hundrede

almindelig borger og jeg kan også godt være i tvivl om det lever op til århuskonventionen

den næste ordfører er fru lisbeth bech poulsen socialistisk folkeparti værsgo

fyrre som vi behandlede i tirsdags er jo en logisk konsekvens af regeringens politik på

på egne vegne den kan ikke klage og derfor er det så vigtigt

ikke ligger for højt og der er jeg enig

med fru ida auken i at

ligger på kanten af århuskonventionen eller i hvert fald intentionen i det

økonomiske barrierer i forhold til

at hæver gebyret

ikke samtidig sætter en lighedsgrundsætning ind mellem at kunne klage på

for privatpersoner og organisationer mens det er gebyrfrit at klage

så kunne man mindste have sagt at man

ret absurd set fra dansk side som

i en sammenhæng og der er det jo netop så vigtigt med

så har vi ikke levende landsbyer vi har ikke levende

det regeringen igen og igen har vist at man ønsker på det her område

og tak til ordførerne for indlæggende det er jo helt rigtigt at lovforslaget er et led i regeringens strategi for styrkelse af klagesagsbehandlingen med samlingen af en række forskellige klagenævn i nævnenes hus i viborg med aftalen om et danmark i bedre balance fra juni to tusind og seksten er der nået enighed om at det nuværende natur

en ny nævnsstruktur for planområdet det er videre aftalt at klagegebyrerne skal hæves og differentieres for alle klagesager som hører under det nuværende natur og miljøklagenævn

på sigt nedbringes til en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på seks måneder lovforslaget

afspejler denne ambition derfor behandler vi i dag et

ressourcerne puljes og anvendes optimalt til glæde for borgere og virksomheder det er også min opfattelse at sammensætningen af nævnet med juridiske medlemmer læge medlemmer og sagkyndige gør at nævnsbehandlingerne fremover kan afvikles mere agilt og effektivt samtidig med at et højt fagligt niveau fastholdes nævnet bliver efter forslaget uafhængigt i forhold til de enkelte sagers afgørelse uafhængigheden er kort sagt hele humlen

også derfor at nævnet selv skal kunne beslutte

det kan det nuværende natur og miljøklagenævn og det er stadig en rigtig beføjelse at give til det nye nævn så sagerne

belyses af nævnet selv i det store hele viderefører forslaget status quo i vidt omfang

gebyr i miljø og fødevareklagenævnet

der er jo en meget central demokratisk diskussion

skal have en ret som gør at enhver borger kan sige hov den der beslutning ser ikke ud til at være ordentlig er der nogle med en større indsigt der lige kan

og klager over alting ikke de professionelle organisationer men måske nogle borgere rundtomkring det kommer der

altså at man siger at enhver borger har ret til at klage men når man har klaget fem gange på en år

sættes store systemer i gang det kan forsinke store projekter af høj værdi for samfundet

få sat nogle gebyrer der regulerer det hvorvidt man så skal lave andre

burde man jo også sætte gebyrer på de sagsområder landbrug og fødevarer hvor der i dag ikke er gebyrer

det er fornuftigt at få færre klager som ikke giver mening altså fra

men det giver jo ikke mening at hæmme

ni hundrede kroner er mange penge

er det jo egentlig mærkeligt at man så bibeholder at det koster nul kroner for

virksomhed ville det ikke være

skulle betale ni hundrede kroner for at få lov til

at der er sammenhæng i i ministerens kommentarer til det her jeg synes ikke der er belæg for at man hæver gebyrerne så meget for almindelige borgere foreninger

ikke mindst fordi det jo er folks erhverv det her går ud over

har økonomisk set i en sag

noget der vedrører livsværdi for mange familier derfor synes jeg ikke

om egeninteresse og om det måske kunne have en betydning for ens ejendomsværdi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

vil jeg gerne fremhæve det gode samarbejde vi i folketinget og særlig i folketingets finansudvalg har

med de økonomiske råds sekretariat og formandskab hvert år

økonomiske råd tre rapporter to fra det økonomiske råd og en

det miljøøkonomiske råd det er produkter af et meget højt fagligt niveau og med stor uafhængighed og dermed stor troværdighed det lovforslag vi aktuelt skal behandle udvider det økonomiske råds opgave og virkefelt til at omfatte produktivitetsråd i socialdemokratiet finder vi det yderst relevant at arbejdet suppleres med løbende produktivitetsanalyser det er et vigtigt politisk redskab

få belyst hvordan vi sikrer produktivitetsvækst i danmark derudover

lovfæstes følg eller forklar princippet i forbindelse med det økonomiske råds årlige vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser som følge af § en stykke to i den gældende lov også dette er

det giver mig så lejlighed til kort at reflektere over det økonomiske råds seneste vurdering af dansk økonomi her vurderes dansk økonomi til at være overholdbar

kort sigt er en bekymring i forhold til de tiltag regeringen har foreslået i sin to tusind og fem og tyve plan rådet fraråder således at der gennemføres ufinansierede lempelser før der er større sikkerhed for at den ventede styrkelse af de offentlige finanser realiseres rådet peger således på

på visse områder jeg har noteret mig at det i

også offentlige udgifter må formodes at styrke arbejdsudbuddet og produktiviteten og at de samlede effekter af at finansiere skattelettelser med en reduktion af det offentlige forbrug derfor kan være overvurderet

overraskende nok har forholdt sig tavs til og

godt at få stadfæstet følg eller forklar princippet lad mig derudover nævne at jeg har noteret mig at rådet ligesom jeg selv anfører at effekterne på bnp væksten som følge af regeringens forslag til det såkaldte ace fradrag ser ud til at være særdeles usikre både i det økonomiske råd og det miljøøkonomiske råd er der i dag er en ubesat plads her lægger regeringen op til at besætte den ledige plads i det økonomiske råd med en repræsentant fra tænketanken cepos mens man foreslår at nedlægge den ledige plads i det miljøøkonomiske råd i socialdemokratiet forstår vi faktisk ikke den forskel det ville være mere logisk enten at søge at besætte begge ledige pladser eller ingen af dem hvem der i givet fald skal have plads i det miljøøkonomiske råd har vi

set ikke lagt os fast på men vi skal opfordre ministeren til at overveje om ikke det ville give mening

mere ensartet tilgang til udpegelserne vi har også noteret os

støtter udpegningen af cepos som repræsentant for arbejdsgiversiden

rådet i kraft af deres repræsentation også bør opfattes som repræsentant for en tænketank her mener socialdemokratiet dog at det er væsentligt at holde fast i at ae rådet er repræsenteret fordi de er udpeget som repræsentant af arbejdstagersiden tænketanke bør i sig selv ikke være berettiget til plads i det økonomiske råd og det åbner naturligvis ellers for en diskussion af hvilke andre tænketanke der yderligere skal ind i fremtiden det naturlige ville være hvis den ledige plads blev udpeget på en sådan måde at det var en bredere skare der kunne udpege en repræsentant det kunne så være cepos det skal vi ikke stille os hindrende i vejen for men hvorfor det jo fordi vi ikke synes det er en selvstændig kvalifikation i denne sammenhæng at være en tænketank at arbejdstagerne føler sig bedst repræsenteret via ae rådet og dermed ved professor per kongshøj madsen er jo deres valg men også et valg der kan ændres skulle ønske det jeg antager at hvis man repræsenterer en gruppe af interessenter

faglighedskriterie til grund for indstillingen af en repræsentant og gør den repræsentant så ikke arbejdet godt nok

det er sundt det er naturligt og en sådan naturlighed frygter jeg mangler i denne sammenhæng endelig vil jeg lige udtrykke en lille bekymring idet jeg har konstateret at cepos generelt bidrager meget lidt med høringssvar i lovgivningsprocessen det er min forventning at man benytter enhver formel og uformel kanal der står til rådighed hvis man ønsker at bidrage konstruktivt til samfundet og her er høringssværktøjet meget vigtigt

man deltager i samfundsdebatten men der bliver man jo ofte afbrudt for eksempel hvis man deltager

vægter deltagelse i råd og nævn og altså også i

lov om ændring af lov om det økonomiske råd og det miljøøkonomiske råd som den

fuldt ud støtte en del af de ændringer der er her blandt andet det at

landbrugsraadet kommer til at hedde landbrug fødevarer og så videre dansk folkeparti er også meget enig med regeringen i at følg eller forklar princippet

set et princip som man skulle skrive sig bag øret

flere tilfælde altså følg eller forklar princippet vi synes bestemt også

lyset af forståelsen og den måde som vi

bruger de anbefalinger der kommer netop fra

meget positive over for det princip også bliver indført i dette arbejde

interessante i forslaget her er jo som den tidligere ordfører

nu kommer ind i det økonomiske råd

en tænketank kommer ind det vi også ser er at

op for at man kan have en diskussion om hvad det

så vi egentlig gerne at der på et tidspunkt kom en tænketank der var mere konservativ hvordan ville man se på det hvis den tænketank kom

åbne øjne og vi kender også cepos tilgang til

det kan vi såmænd godt håndtere men vi ser det også som en åbning for at partier på hver side af midten

skal være af det økonomiske råd

det en beslutning om at der er nogle der kommer ind i rådet eller er det en principiel beslutning om at det er en anden måde rådet skal sammensættes på

har beskrevet hvad forslaget her går ud på så det

så i stedet for koncentrere mig om det som jeg synes også er det væsentlige der er selvfølgelig flere ting der

der nu i det økonomiske råd bliver lagt en opgave om

ingen nævnt ingen glemt haft en tendens til gennem årene

vi har brugt på forskellige formål

vi havde brugt x milliarder mere på sundhedsområdet

når man ser det fra skatteborgernes synspunkt som betaler pengene

de mennesker som har brug for den offentlige sektor i forskellige sammenhænge at man ikke har fokus i lige så høj grad i på hvor mange penge der bliver brugt men hvordan pengene bliver brugt og

til at udvikle sig lære af hinanden i det hele taget få mest muligt ud af de kvalifikationer som vi har blandt medarbejdere og teknologier og hvad det hedder alt sammen derfor synes jeg rigtig rigtig fint at vi nu med det her forslag også får det økonomiske råd til at kigge mere systematisk på hvordan produktiviteten udvikler sig i det danske samfund et samfund som vel at mærke har høje skatter og

men hvor vi mange gange kan se at de resultater

som man så kunne forvente så det synes jeg

sammenhæng så

meget elegant lige brugte anledningen her til at nævne ufinansierede skattelettelser og andre udgifter

at man så afstår fra at give ufinansierede løfter

forslag om øget ulandsbistand eller et kontanthjælpsloft der skal fjernes at integrationsydelsen skal væk øget kulturstøtte og i det hele taget

at det er sådan det skal forstås fra socialdemokratiets side

benny engelbrecht var inde omkring mit mit fokus her er først og fremmest at

får muligheden for gennem det økonomiske råd fremadrettet at få nogle systematiske og godt gennemarbejdede rapporter og analyser og anbefalinger om produktivitet

kvittere for det samarbejde der er

det økonomiske råd når kommer med de forskellige rapporter som vi også

indgående det synes jeg er en rigtig fin institution

armslængde der skal være til det politiske system der

sammensætning og at det skulle være et stort problem for nogle må jeg forstå at cepos skulle komme ind men

lige præcis den argumentation klinger en lille smule hult hvis det skulle være ud fra en betragtning om at man skulle være uafhængig men jeg synes det er meget fint at vi får den her nuancerede tilgang til

både ae rådet og cepos og alle mulige andre gode kræfter kan være med til netop at bringe forskellige elementer ind i den økonomiske politiske debat og ind i et mere systematisk forum end og der deler jeg så også både

en tendens til om jeg så må sige at blive lidt afbrudt en gang imellem så det synes jeg

meget meget fint men vi vil selvfølgelig ikke være fuldstændig skråsikre og stålsatte på hvordan en given sammensætning skal se ud

forslaget her er meget afbalanceret og

men vil da selvfølgelig se frem til de bemærkninger som både

ligefrem udlægger det jeg siger i min ordførertale forkert så bliver

forkert socialdemokratiet synes det er forkert at udpege medlemmer af rådet

hvis det er sådan at man kan finde en proces så den ledige plads i det økonomiske råd

og at det så ender med at blive cepos så har vi ingen problemer

men fordi man repræsenterer nogen

synes det er godt og

er nogle der tror at økonomi er ligesom to streger under resultatet og så er det en given sag det er det selvfølgelig ikke der er en masse forudsætninger og alle mulige andre ting som som spiller ind dér

jeg at vi har forskellige tilgange til det og så kan vi jo

her i salen tage det ned fra det økonomiske råds

derfor er socialdemokratiets pointe også den meget enkle

bør repræsentere forskellige

samfundet og det er der ikke nogen diskussion om det som diskussionen

få en plads fordi man repræsenterer en tænketank der er udfordringen jo

og som jeg sagde synes jeg vi skal tage en snak om

i udvalgsarbejdet vi er ikke skråsikre

indeholder som sagt tre elementer for det første vil man invitere den såkaldte tænketank cepos

økonomiske råd for det andet vil man nedsætte en slags permanent produktivitetskommission under dørs og for det tredje vil man indføre følg eller forklar princippet i forhold til vismændenes vurdering af holdbarheden

regeringen altså skal forklare sig

jeg trak lidt på smilebåndet da jeg så

at regeringen ville have den her ultraliberalistiske cepos ind

der er tale om en plads i et repræsentantskab som mødes ganske sjældent og som nok ikke har den afgørende indflydelse på den linje som som vismændene lægger men jeg synes måske alligevel

om cepos fortjener

gentagne gange at der er blevet sat alvorlige videnskabelige spørgsmålstegn ved deres beregninger der

i sagen om ulighed i sundhed vi så i sagen om udgifterne

en diskussion af cepos uafhængighed cepos lavede jo en rapport der viste at vindenergi fører til skyhøje priser i danmark

er den slags ting som jeg tror gør at rigtig mange danskere nok opfatter cepos mere som politik end

som videnskab og som en ret stærkt måske af de stærkest politiserende af de såkaldte tænketanke

at give dem den anerkendelse der ligger i det her synes jeg godt man kan diskutere fornuften i og omvendt

troværdighed så jeg tilslutter mig i

de kommentarer som kom fra socialdemokratiets ordfører altså påpegningen af

og det kunne arbejdsgiversiden jo sådan set vælge

så noteret mig at det ønsker arbejdsgiversiden slet ikke så det må altså være

er så åbenbart lidt bestemt af

på vores produktivitet

kan godt være lidt bekymret for om der vil blive tale om en balanceret vurdering af det her

nogle ret voldsomme skævheder i den altså formanden var jo faktisk

ud og undsige sine egne konklusioner omkring de muligheder der var

overvurdering af effekterne for eksempel i forbindelse med privatisering og udlicitering da man slet ikke tager højde for en række af de negative eksternaliteter der

med med udliciteringer

anlægge vil det være balanceret vil man gå ind at se

for eksempel nationalbankens

halter er i råstofudvindingen

spørge sig selv om om de internationale fragtrater og olieprisen ikke

jeg synes det er

produktivitet hvis man får en grundig en balanceret redegørelse som vi

man har tillid til det eller ej og

det er lidt ærgerligt når man diskuterer et lovforslag om om seriøse aktører i det danske samfund hvor en af dem så skal være medlem af det

ultra den er ikke mere ultra end enhedslisten i hvert fald meget mindre ultra end enhedslisten

lidt dårlig debatstil

kommer senere hen i pelle dragsteds tale nemlig at sige at fordi der er nogle

jeg kan huske én rapport fra cepos

som også herre pelle dragsted nævnte

herre ole birk olesen opfatter ultraliberalistisk som et skældsord jeg troede egentlig at liberal alliance sådan var stolte af at være sådan helt ude på den

liberalistiske yderfløj

er liberal det vi snakker om er om man støtter en liberalistisk politik

ændre på den måde som det danske samfund fungerer på det jo det som cepos står for det

men jeg opfatter dem som en stemme langt langt ude på højrefløjen og det tror

ikke et skældsord det er bare en konstatering af hvordan jeg ser det

har herre ole birk olesen lov til

en af de historier der bare handlede om at cepos var ude med en

cepos men det tilbageviser jo ikke at det ikke er alvorlig kritik fra forskere

det ikke alene cepos som er ultra det er også liberal alliance som er ultra og det er et skældsord når det kommer ud af herre pelle

enhedslisten for ultrasocialister eller neokommunister eller lignende så ville det også

fordi jeg synes vi bør kunne debattere på argumenter og ikke på skældsord men

til efterretning at herre ole birk olesen opfatter det som et skældsord personligt har jeg

virkelig er socialist og virkelig gerne vil skabe en en mere rimelig fordeling af rigdommen i samfundet og en demokratisering af økonomien så

mere en politiserende institution samtidig kan man så konstatere at ae rådet som bekendt allerede sidder i det økonomiske råd

bare spørge hvordan enhedslisten ser ae rådet i forhold til at være uafhængig politisk

den sammensætning som ae rådet har hvor man blandt andet finder en fru mette frederiksen og en

jeg opfatter ae rådet som en mere troværdig spiller end cepos i forhold til om de er

at ae rådet som du selv siger

skabt af arbejderbevægelsen og i bestyrelsen sidder også folk fra socialdemokratiet akkurat ligesom cepos så vidt jeg ved i deres rådgivende råd i

politisk uafhængighed det handler mere om hvorvidt man på en eller anden måde skaber en anerkendelse af en tænketank som jeg synes har

være stærkt politiserende den seneste historie i dag hvor cepos går ud og roser nye borgerliges efter min mening nu skal jeg passe på med skældsordene meget vidtgående

blander tingene sammen her

pelle dragsted startede sin ordførertale med at være bekymret over hvorvidt cepos var politisk uafhængig og så er det bare jeg anfægter at

man så kan acceptere at ae rådet er en del af det økonomiske råd

med jeg har bare sagt at jeg er lidt bekymret for at man

smykker en tænketank som jeg synes har

med nogle fjer som som de ikke fortjener i forhold til det her med hensyn til det med hvem der i øvrigt

fint nok hvis udvælgelsen sker fra arbejdsgiversiden så det også meget tydeligt hvad

cepos repræsenterer det synes jeg

mens ae rådet er valgt af lønmodtagersiden

kunne være mere rigtigt hvis vi skal til at have tænketanke ind hvad så med cevea

det første er at man ønsker at bibringe det økonomiske råd et produktivitetsråd som skal udgive rapporter og rådgive politikere om hvordan produktiviteten kan øges i samfundet ud fra den erkendelse at en højere produktivitet er forudsætningen for en højere velstand det synes vi er en rigtig god idé vi har i den politiske debat i danmark ofte en tendens til at se på økonomi alene som statsfinansernes økonomi altså

også godt for hele samfundet synes vi nogle gange her i folketinget

gået mere op i statsfinansernes holdbarhed

samfundets velstand samfundets velstand er jo en større økonomi end alene

som statsfinanserne og der er nogle af de ting vi vedtager her som

meget ødelæggende for samfundets velstand og kun bringer uforholdsmæssigt lidt i statskassen

registreringsafgiften på biler

de økonomiske skøn spænder vidt også fra

registreringsafgiften på biler med hundrede million kroner

meget godt ja registreringsafgiften gør statskassen fem million kroner rigere også de sidste procenter der opkræves men de samme procenter gør altså danskerne hundrede million kroner fattigere fordi der ødelægges så meget økonomisk aktivitet af denne afgift at det som ødelægges i samfundet er meget større end det som bidrages til statsfinanserne

selskabsskat på virksomheder

den velstand som går tabt i samfundet er betydelig større end det bidrag som selskabsskatten giver til statsfinanserne

hvis det er sådan at

i selskabsskat så bliver statskassen faktisk kun omkring firs kroner rigere

og statskassen i processen

de firs kroner meget fornuftigt også fornuftigere end borgerne ville have gjort med de hundrede

produktivitetsråd som skal kigge på det også og ikke kun

at der er aktører i det økonomiske råd som ikke er knyttet op på organisationsinteresser

det er blevet sagt at arbejdsgiverne ikke vil have cepos

vil hellere have mulighed for at udpege en repræsentant selv men for mig er det ikke et mål at alle aktører i det økonomiske råd skal repræsentere organisationsvældet i danmark

hvis det var sådan at der var en seriøs venstreorienteret tænketank som havde arbejdet seriøst i mange år og leveret vægtige bidrag til det danske samfunds offentlige debat så ville jeg synes at denne venstreorienterede tænketank skulle erstatte ae

rådet fordi ae rådet også blot er en forlængelse af organiserede organisationsinteresser på lønmodtagersiden her sådan en tænketank fra

vi har ikke en seriøs venstreorienteret tænketank i dag som ville kunne erstatte

men den dag den opstår synes jeg at ae rådet skal udskiftes

modstykke på venstrefløjen nemlig cevea

de kapitalinteresser i ryggen som som cepos har men men den er der jo og jeg synes da det ville være et naturligt modtræk hvis

man endelig skulle have cepos ind at man også lod cevea

omkostningerne er for store men det som ole birk olesen glemmer i det regnestykke er

hvis man skal sænke de her skatter så skal pengene jo tages et sted fra for eksempel fra vores børnepasning for eksempel fra

sundhedssystem det har jo også dynamiske effekter herre ole birk olesen det har jo også effekter for vores

i en økonomisk debat cevea som en seriøs venstreorienteret tænketank

venstreorienteret men ikke seriøs det skyldes bla

at der mig bekendt ikke er en eneste økonom ansat

det at bedrive økonomisk videnskab økonomisk forskning kræver efter min mening en økonomisk uddannelse cevea har en del scientpoler ansat men mig bekendt ikke nogen candpoliter eller candoeconer

eller candoeconer der har erfaring eller

men nogle offentlige udgifter sænker produktiviteten i samfundet så hvis den besparelse man finder for at sænke skatterne kommer fra offentlige udgifter som sænker produktiviteten i samfundet

har man en produktivitetsgevinst her er to offentlige udgifter som sænker produktiviteten i samfundet efterlønnen

vi faktisk har frie medier og ikke murdochejede medier som i mange andre lande så det er lidt der her meget meget enøjede blik på økonomi som liberal alliance desværre repræsenterer

registreringsafgiften jo

være nogle andre hensyn end de rent statsfinansielle meget sjovt at herre ole birk olesen siger først at det ikke handler om statskassen og så alligevel

vi har jo et meget stort ønske om at flytte mennesker fra privatbilisme over i den kollektive trafik simpelt hen fordi det er nødvendigt hvis ikke vi skal ind i en global opvarmning af vores klode

andre hensyn herre ole birk olesen så må jeg bare lige knytte en sidste bemærkning

og så bagefter kalde cevea for en useriøs tænketank jo der er økonomer i

og det har herre pelle dragsted lige gjort men man kan ikke argumentere

jeg tror han har en uddannelse fra roskilde universitet

jo virke som et et positivt

går igen går igen

at den form for produktivitet man sigter efter en alt for ensidig form for produktivitet det er

vores bekymring gør sig også gældende i forhold til hvad det egentlig er vi skal bruge den her produktivitet til og hvorfor det er vi skal være mere produktive skal vi blive mere produktive så vi kan producere flere ting forbruge mere eksportere mere og konkurrere hårdere skal vi blive mere produktive så vi kan løbe hurtigere i det store væksthjul det mener vi ikke i alternativet i stedet for

skal vi have et bredere perspektiv med fokus på alle tre bundlinjer og ikke kun den økonomiske men altså også den sociale bundlinje og den miljø og klimamæssige bundlinje det vi skal bruge den øgede produktivitet til er at blive bedre og smartere til at skabe værdi ikke kun økonomisk men også klimamæssigt og for hinanden så vi skal altså bruge en øget produktivitet

kunne holde mere fri belaste miljøet langt mindre og bevare vores velstand for det er ikke en gevinst i sig selv at have en øget produktivitet hvis vi bruger produktiviteten til det forkerte som det er i dag

forståelsen af produktivitet alt for snæver og blot endnu en fortsættelse af det blinde vækstparadigme som bnp lægger op til

vi opsatte på at sikre at de fremtidige analyser af danmarks produktivitet

med input fra alle sider og med fokus på de tre bundlinjer og altså ikke kun ensidigt fokus på bnp

spørge ind til præcis hvad det er for nogle analyser man har tænkt sig at lægge til grund således at vismændene kan få en bred tilgang til hvad det er der øger vores produktivitet og hvad det er for en produktivitet vi ønsker

vi tror jo for eksempel på at uddannelse lighed tillid vidensdeling sociale relationer og kreativitet er vigtige forudsætninger for innovation

de faktorer også er afgørende for omstilling fra et konkurrencesamfund til et balancesamfund

positive over for at lovfæste følg eller forklar princippet da det styrker den finanspolitiske åbenhed og gennemsigtighed for eksempel i forhold til de antagelser som ligger bag forskellige regnestykker men vi mener at følg eller forklar princippet skal udvides til at gælde alle elementer af vismændenes overvågning af finanspolitikken og altså ikke kun

budgetlovens korrektionsmekanisme

i forhold til hvem der skal sidde

sådan set er generelt imod den tendens at private tænketanke får mere og mere indflydelse i samfundet

vi bakker op om den danske model og derfor vil vi foreslå at det er arbejdsmarkedets parter henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer som skal have den afgørende indflydelse

vi vil gerne vente med at tage stilling til hvordan vi forholder os til det her lovforslag og vi vil sende en række spørgsmål til

om hvilke specifikke faktorer bag udviklingen i produktivitet

essentielt at vi sikrer os at de ser på alle tre bundlinjer og har mulighed for at inkorporere dem hvad er det regeringen påtænker at de løbende produktivitetsvurderinger skal bruges

hvor godt man udnytter de

ressourcer der er

man med den samme mængde ressourcer kan producere mere eller at man kan producere det samme med færre ressourcer hvordan kan man sætte spørgsmålstegn ved at

vi to ikke er enige om hvad der er godt for samfundet en øget produktivitet som jeg også sagde i min tale er for mig noget der gør at vi kan bevare vores velstand men at vi samtidig får det bedre i forhold til hvordan

er det vist helt indlysende at bnp ikke tager

diskuterer vi jo tre elementer i det her lovforslag det første

lave en produktivitetsanalyse en gang om året det ligger i forlængelse af en aftale man har lavet i eu og det synes

set fra radikal side er en fornuftig tanke

en vigtig diskussion hvad det er noget produktivitet vi taler om vi har jo både en

snæver definition af produktivitet i forhold til den værdi der bliver skabt de timer vi arbejder de virksomheder vi har hvor meget

kan putte i arbejdet der er også en bredere produktivitetsdefinition som handler om samfundets produktivitet

hvor mange står uden for arbejdsmarkedet og kan vi derfor øge deltagelsen af flere mennesker på vores arbejdsmarked

meget vigtigt element et strukturelt element kunne

med i diskussionen om et samfunds produktivitet

begge perspektiver med i deres

skal lovgive om det bør vi måske nogle gange spørge os selv lidt om men vi har intet imod det princip vi synes det

så det stiller sig heller ikke i vejen for at vi vil stemme for det her lovforslag

betydningen af hvem der sidder i dette repræsentantskab nok ikke overvurderes det er jo et der mødes efter at rådet har udarbejdet sin rapport og typisk så kan komme

som jeg forstår proceduren sjældent nogle der har afgørende indflydelse på rådets arbejde det kan man måske nogle gange beklage

men når det er sagt tror jeg nok at vores sådan principielle indgang til det her er at man ikke rigtig kan bruge argumentet om at cepos nu skal ind at tage en arbejdsgiverplads hvis arbejdsgiverne ikke indstiller cepos til det

man tage en anden diskussion som vi sådan set godt

ud over arbejdsmarkedets parters repræsentanter

med ind i de økonomiske råds arbejde og til at inspirere og der må jeg

en lidt mærkelig argumentation las ordfører er ude i med at det kun er cepos der er en seriøs tænketank jeg er ikke helt uhildet det erkender jeg da jeg selv var med til at lave den grønne tænketank concito men jeg synes at den leverer

på dens medarbejdere på dens udgivelser internationalt respekterede rapporter indgår i større internationale netværk og

også inspiration på det område altså det man kunne kalde det miljøøkonomiske område

men så synes jeg at man skal tage den diskussion i udvalget

med vores økonomi bliver draget ind i det her arbejde så skæg for sig og snot for sig vil være vores indgang til det her

slags backup hvis man har en usikkerhed her i folketinget om om vi får de rigtige beregninger og konklusioner fra de økonomiske ministerier som oppositionen til enhver tid

er meget afhængige af og vi har jo haft

været en anelse bekymret for om regeringen havde været lidt for langt inde over de konklusioner der kom fra ministerierne

ret rent snit hos os i radikale venstre vi mener at vi skal være baseret på tillid til de økonomiske ministerier vi mener at det må være udgangspunktet men vi kunne sådan set godt se for os at man i enkelte tilfælde kunne

store faglige diskussioner om elasticiteter virkninger af forskellige økonomiske tiltag hvor det måske

jeg sagde ikke at cepos er den eneste seriøse tænketank i

kraka er en seriøs økonomisk tænketank i danmark og der er sikkert også andre som

i stand til at vurdere jeg blev spurgt om cevea

har lagt nogle ord i munden på herre ole birk

jeg vil så dog tillade mig at sige at man måske skal have en lidt bredere indgangsvinkel end lige præcis antallet af økonomer

er at lave økonomiske beregninger på baggrund af naturvidenskabelige

input altså af hvad disse naturvidenskabelige input betyder

for økonomien det er jo den måde økonomer bør regne på i

kan ikke være et multitalent i den her verden og være ekspert

for ordførerens meget fine og konstruktive

man næsten sige vanlig martin lidegaard stil det

men jeg har så et spørgsmål

jeg håber vi deler nemlig ønsket om at det økonomiske råd skal være politisk uafhængigt

i det økonomiske råd som vel næppe kan opfattes

når man i sin organisation har ledende politikere siddende er det ikke et problem i sig selv

vismændene der står på mål

og sådan bør det også være så har

med en form for repræsentantskab hvor en lang række interessenter også nogle af mere politisk karakter har mulighed for at om man

inspirere det økonomiske råd og som jeg startede med at sige

det ikke mit indtryk at det er en forsamling der har meget stor indflydelse på de konkrete udgivelser og måske heller ikke bør have det men forhåbentlig en kreds der

men man har altså valgt at lave sådan en kan man sige faglig

baggrund der sidder også ngoer der arbejder med miljø feks og der sidder også

nuvel indstillet af

fru mette frederiksen og herre henrik sass larsen sidder med i ae rådet og de sidder så også med i det økonomiske råd man kunne vel også sige i

i repræsentantskabet skal man naturligvis ikke overvurdere indflydelsen af at

sådan at alle partier i folketinget har én plads i repræsentantskabet så kunne man i det økonomiske råd jo også lade sig inspirere af det

sass larsen det synes jeg er et problem men det skal jo blande mig i det er selvfølgelig den indstilling der har været men hvis man diskuterer her i salen at der skal være uafhængighed at der skal være politisk

tager repræsentantskabets indflydelse eller ikkeindflydelse i betragtning altså jeg synes det er udmærket at arbejdsmarkedets parter er repræsenteret og der må arbejdsmarkedets parter indstille hvem de synes der skal sidde der mig bekendt er det ikke mette frederiksen der sidder i selve det økonomiske råd på vegne af fagbevægelsen

og der har hun så åbenbart

over en plads i bestyrelsen men jeg har det sådan at hvis arbejdsgiversiden indstiller en organisation til at repræsentere dem og hvis de måtte indstille for eksempel cepos så

tre punkter som lovforslaget indeholder det første og det er jo lidt specielt

i rådet som det er i dag

rådet jo sammensat så man tager hensyn til forskellige

fagbevægelsen nationalbanken staten

og så videre her er det specielle jo at cepos ikke er en arbejdsgiverorganisation det siger

en ideologisk tænketank ind på en plads der var arbejdsgiverbestemt samtidig med at

det er ikke det vigtigste for os i sf det vigtigste

senere på året her netop om de økonomiske regnemodeller og det er også noget af det vi

diskuterer og sidst da

er aldrig nogen der har bedt os om det

tage flere elementer ind når vi laver vores beregninger

er meget positivt at vi har den diskussion synes jeg her

operere med et meget smalt produktivitetsbegreb

snævre begreb som regeringen også opererer med og dermed

have det her meget snævre fokus

bnp er absolut vigtigt men vi ønsker

produktivitet også bliver et spørgsmål om ikke bare at økonomien vokser hvis der er en naturkatastrofe

der er biluheld osv men at vi også tager de

det var også noget som specielt alternativets ordfører

sundhed vi ved at stress koster utrolig meget på den økonomiske bundlinje og

definition af produktivitet vi synes det er rigtig fint at de at de økonomiske vismænd kommer til at diskutere

højere grad det er ikke den del af det

endelig synes jeg også

med formandskabet i dørs betragtninger om

en generel regel der blev indskrevet at

kan også være politiske årsager til det og det vil der jo oftest være men det er rimeligt nok

spørgsmål men men det vigtigste for for os i den her diskussion er altså at vi ikke er parate til at

konservative folkeparti men jeg ser ham

ordførerindlæg i debatten om lovforslaget om det økonomiske råd det økonomiske råd har gennem tiderne været et vigtigt forum for diskussion af væsentlige samfundsøkonomiske problemstillinger og det skal det økonomiske råd fortsat være med lovforslaget lægger vi op til at formandskabet og det økonomiske råd får bedre rammer for arbejdet formandskabet for det økonomiske råd har nogle

helt særlige kvalifikationer der gør dem egnede til at varetage den særlige opgave med produktivitetsrådet det drejer sig blandt andet om deres uafhængighed deres høje faglige niveau og evnen til at kommunikere bredt til offentligheden derfor fik de rollen som finanspolitisk vagthund

vi vil nu give dem yderligere en særlig opgave med at overvåge produktivitetsudviklingen i danmark det er bestemt ikke et nyt emne men det er et område som

skærpet skærpet fokus produktivitetsudviklingen er i sidste ende afgørende for vores velstandsudvikling og derfor er det bekymrende at vi i en årrække har haft en svag produktivitetsudvikling i danmark

det vil styrke debatten i det økonomiske råd at have begge disse tænketanke repræsenteret med hvert

udgangspunkt begge er vægtige i den offentlige debat og de har begge den nødvendige bredde og faglige indsigt til at sidde i det økonomiske råd vi kunne også

en løsning hvor det økonomiske råd skulle være forbeholdt de vigtigste erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets parter

fremlagt et forslag om at arbejderbevægelsens erhvervsråd ikke skulle være medlem af rådet vi kunne også have valgt at sætte en ny arbejdsgiverorganisation ind på den plads som har stået tom i en årrække faktisk har den plads stået ledig siden to tusind og otte regeringen mener imidlertid at cepos ud fra mange betragtninger er det rigtige valg og det er ikke et ideologisk forsøg på at trække debatten i det økonomiske råd i en bestemt retning cepos kommer ind på en tom plads på arbejdsgiversiden så på den måde skubber vi næppe meget til balancen i rådet

uændret i forhold til den seneste justering af sammensætningen i to tusind og syv cepos har længe været en veletableret institution i den offentlige debat med stor gennemslagskraft og faglighed det bør alle kunne anerkende uanset ideologisk ståsted så vi mener at debatten i det økonomiske råd bliver styrket med cepos repræsenteret

lovforslaget indeholder også en formalisering af det såkaldte følg eller forklar princip det er sådan at vi ifølge finanspagten skal forklare hvis vi ikke følger formandskabets vurderinger af finanspolitikken og vi er ikke altid enige med formandskabet

hvordan og hvorfor vores vurderinger eventuelt afviger fra formandskabets og det er et sundt princip derfor skriver vi det nu direkte ind i loven for det økonomiske råd men vi ændrer hverken på formandskabets rolle som finanspolitisk vagthund

forpligtelser over for den siddende regering vi gør det også klart i lovgivningen at det er formandskabet for det økonomiske

hvor mange der kan sidde i det økonomiske råd og i det miljøøkonomiske råd det skyldes blandt andet hensynet til at møderne skal kunne afvikles på en hensigtsmæssig måde de vigtigste erhvervsorganisationer arbejdsmarkedets parter er repræsenteret der er uafhængige eksperter og ae

rådet som har rødder i fagbevægelsen

tænketank og moderne analyseinstitut har en plads i det økonomiske råd der har gennem tiderne kun været få justeringer i sammensætningen og vi lægger altså ikke her op til en stor justering vi skifter ud på en enkelt af seks og tyve pladser så der er vitterlig tale om en justering men en justering som er velbegrundet og som vil være med til at gøre debatten i det økonomiske råd mere tidssvarende

formandskabet fungerer uafhængigt og vælger selv de emner som de ønsker at tage op til diskussion det kan dog være relevant at have nogle bundne opgaver på områder hvor der kræves en uafhængig vurdering det gælder for eksempel for finanspolitikken og opgaven vedrørende produktivitet mener vi også giver mening at give til formandskabet som en særlig opgave formandskabet har i øvrigt så også selv tilkendegivet

det er selvfølgelig en balance og vi ønsker ikke at lægge formandskabet i en spændetrøje og diktere en række specifikke opgaver de skal løfte vi ønsker heller ikke

gøre dem til overdommere som skal regne på alskens udspil

jeg vil gerne kvittere for den debat og den tilslutning jeg fornemmer der er til

udpege en person på en arbejdsgiverplads

erhvervsråd men men

arbejdsgivere og nogle lønmodtagere via fagforeningerne

bare konstatere at den plads vi taler om her har stået ledig siden to tusind og otte

er blevet besat og der synes jeg når vi ser den udvikling der har været omkring cepos analyser og cepos indsats i samfundsdebatten at at når der er en ledig plads i rådet som ikke er blevet besat så kunne vi sætte dem ind og det ville så give

at det kunne man måske lade arbejdsgiverne vurdere selv og når de direkte opponerer imod det så så er det lidt specielt men

finansministeren i forhold til det her ret snævre produktivitetsbegreb der blev lagt ind

om man kan få et bredere fundament at vurdere både bnp og produktivitet på og

så det ikke kun bliver dynamiske effekter af

se dynamiske effekter af investeringer i sociale indsatser

vil slet ikke blande mig i i hvad det er for nogle opgaver som

det økonomiske råd og det økonomiske råds formandskab

baggrund og ikke bare er noget man opfinder til lejligheden

nogle videnskabelige undersøgelser der kan bekræfte det ene synspunkt eller

det andet synspunkt og så tror jeg

vil kvittere

jo at jeg rigtig gerne vil have at vi prøver at måle produktivitet noget noget bredere nu sagde finansministeren i sin egen egen tale sådan som jeg hørte det at produktivitet

mit spørgsmål går egentlig på

der er mange ting der har betydning men når man ser specifikt på velstanden i samfundet synes jeg at der

i de publikationer vi har lavet findes en meget meget interessant kurve kurve der viser at der er en næsten en til en sammenhæng mellem produktivitetsudviklingen og for eksempel lønudviklingen der gør at når

begive mig ind i den slags ting men det er vel lidt to forskellige problemstillinger en ting er om vi indretter vores samfund fornuftigt miljømæssigt sundhedsmæssigt arbejdsmiljømæssigt og hvad ved jeg

den produktivitet der er i samfundet og jeg betragter det altså

spørgsmål det ene er udelukker ministeren helt at man kan nå frem til det som regeringen lægger op til men uden at

der måtte befinde sig i det økonomiske råd repræsenterer nogle andre

bare generelt åbner op for at tænketanke i fremtiden også andre end dem der diskuteres her kan komme ind det andet spørgsmål

under udvalgsbehandlingen og det

sjov debat om arbejderbevægelsens erhvervsråd og der er nogle der har talt om det videnskabelige grundlag og så videre altså for mig

og socialdemokratiets økonomiske sekretariat

det der for mig er det afgørende i den her diskussion er at cepos igennem en længere årrække har manifesteret sig gennem analyser

har deltaget i den offentlige debat og derfor er det jo ikke en tænketank

lang årrække efterhånden har manifesteret sig som en seriøst arbejdende tænketank og når der så er en plads der har stået ledig siden to tusind og otte

princippet og om man kan forestille sig at man når frem til den samme følgeslutning det kunne man jo godt give nogle overvejelser og så dermed sikre

det princip som jeg synes er godt nemlig

bogstavelig talt har hånden på kogepladen altså at hvis de som umiddelbart har peget på dem som deres repræsentanter ikke mener at de performer godt nok så er det ud af vagten og så udpeges

er jo ingen der siger at alle mulige andre tænketanke kommer ind i det økonomiske

repræsentantskab det er jo noget vi beslutter

dukke op der er nok at se til kan jeg forestille mig det der bekymrer mig lidt er

men ideen er vel netop at det ikke skal komme an på hvad

tilfældig finansminister synes eller hvad et flertal i folketinget synes

så får vi en vilkårlighed så kan den næste regering invitere

måske er det bare bedre at fastholde

måde man har gjort det på hidtil

finansminister mener at cepos har kvalificeret sig og så kan der være andre af os der har andre meninger om hvor meget cepos har kvalificeret sig og

jo ikke mig der alene sætter nogen ind i det økonomiske råd

behandles i et lovforslag og

vil vel også sikre at der er en kvalitet i

vi træffer men i øvrigt bekræfter pelle dragsteds indlæg jo det som jeg altid har mistænkt enhedslisten for at mene nemlig at den eksisterende tilstand er

den bedste og at enhver forandring er en

når finansministeren svarer så er noget med at jeg ikke vil ændre noget

det offentlige var støbt i beton i dag

men vi vil gerne have at det foregår efter nogle relativt klare og gennemsigtige principper

det er fuldstændig den samme balance man kan måske undre sig over at en plads har stået åben i otte år uden

så vi siger tak til ministeren for dagens indsats og tak til ordførerne for deres indsats der er ikke flere som har bedt om ordet og derfor er forhandlingen slut jeg foreslår at lovforslaget henvises til

formand forslagsstillerne bag b en ønsker at regeringen i indeværende folketingssamling pålægges at sikre finansiering af og indføre gratis psykologhjælp til voldsramte på landets krisecentre lad mig indlede

gøre det helt klart at regeringen er enig med

i at voldsudsatte skal have hjælp til at bearbejde de voldsoplevelser som de har været udsat for nogle voldsudsatte har levet et helt liv med vold og det siger sig selv at det kræver et enormt stort mod at

sætte langvarige spor både hos den voksne men jo også

som oftest følger med når en forælder beslutter sig for at søge hjælp

set også intentionen bag b en men mener ikke at en ret til gratis psykologhjælp er den rette vej

det skyldes at der faktisk allerede i dag eksisterer en række indsatser som har til formål at hjælpe den voldsramte videre til en selvstændig tilværelse uden vold og det skyldes også at vi i den netop indgåede satspuljeaftale sammen med netop socialdemokratiet har iværksat nye initiativer på området det forekommer måske lidt pudsigt at stå her i dag ugen efter at

et forlig hvor et af initiativerne faktisk er mener jeg et meget meget vigtigt grundlæggende initiativ der handler om forebyggelse af vold i de nære relationer vi er fra regeringens side selvfølgelig helt enige i at voldsudsatte i akut krise skal have hjælp

landets kvindekrisecentre det er naturligvis en central del af et krisecenters opgave at yde beskyttelse og at yde sikkerhed til den voldsudsatte kvinde og eventuelt medfølgende børn som jo alle står i en akut krisesituation det er også en lige så central del af et krisecenters opgave at give omsorg og støtte til de voldsudsatte kvinder og børn som tager ophold på krisecenteret det gør

individuel rådgivning

med at bearbejde voldsoplevelsen

klæde kvinden på til at kunne magte en selvstændig tilværelse væk fra volden derudover

tilbydes der også i en del af krisecentrene andre former for støtte

ved hjælp af den form for samtaler og dialog bliver kvinderne støttet til en udvikling som gør det muligt at man kan etablere en tryg tilværelse uden vold

fremgår af det fremsatte beslutningsforslag

efter sundhedslovens § ni og tres muligt for visse særligt udsatte persongrupper at modtage et tilskud til behandling hos en psykolog i praksissektoren efter en lægehenvisning

af tilskudsberettigede personer hører netop personer som har været udsat for vold

hvad det egentlig var vi indgik en aftale om i fredags for det

og den indebærer et markant løft af indsatsen på voldsområdet

hvor vi afsætter fem og tres million kr og med dem

alle sammen med det formål at hjælpe voldsudsatte mennesker og her er psykologhjælpen faktisk også tænkt ind det indgår som en del af aftalen at der skal etableres netværksgrupper for voldsudsatte kvinder potentielt set også for voldsudsatte mænd

netværksinitiativ

intentionen med det her beslutningsforslag at den form for indsatser skal hjælpe den voldsudsatte til at få bearbejdet voldsoplevelsen og i det hele taget lykkes med at få skabt et solidt fundament til at komme videre i et liv uden vold derudover

indebærer den ny satspuljeaftale at der også sættes bredt fokus på indsatsen til voldsudsatte

alene er kvinder på krisecentre som har mulighed for at få støtte til at komme videre i en tilværelsen uden

ambulant behandling som tilbyder en tværfaglig behandling der er sammensat af både socialrådgivere socialpædagoger og psykologer til voldsudsatte personer som har forladt eller truffet beslutning om at forlade en voldelig partner satspuljepartierne var i forbindelse med de forhandlinger som vi afsluttede i fredags enige om at det var den her pakke inklusive delen om psykologhjælp i forbindelse med tiden efter et krisecenterophold

det der er behov for for at bringe hele området videre og altså ikke isoleret set indholdet

det er også derfor jeg undrer mig over at vi har debatten i salen i dag

når vi netop har indgået den brede politiske aftale i fredags

vedtaget lovgivning som forpligter kommunerne til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til alle kvinder som tager ophold på krisecenteret formålet med den ordning er selvfølgelig at hjælpe kvinden med at bryde den voldsspiral som hun er havnet i

og en mere stabil tilværelse uden vold så den her koordinerende rådgivning

tager udgangspunkt i den enkelte kvindes situation og behov og det vil sige alle de forhold som er relevante for den enkelte kvindes muligheder for at skabe sig en tilværelse uden vold så lad mig afslutningsvis

er fuldstændig uacceptabelt og det er en forpligtelse at vi som samfund yder hjælp til de personer som udsættes for vold af deres nærmeste og det er også baggrunden for at vi netop har en række indsatser som har

voldsudsatte personer i den krisesituation de står i når de tager mod til sig og forlader deres voldelige voldelige partner det er en indsats som omfatter støtte og omsorg på kvindekrisecentre

nok så vigtigt en kommunal pligt til at tilbyde

jeg så sige at jeg er overrasket over at ministeren er overrasket det her

set været noget som ministeren har været i en lang række samråd om som jeg selv har indkaldt

sætte fokus på det her så det kan ikke overraske ministeren at det er

psykologhjælp på krisecentrene det kan umuligt overraske socialministeren

en satspuljeaftale med en række

på krisecentrene som er gode og som styrker kvinders det

selv kvittere for dem det

forsøger på med det her beslutningsforslag så

gør det indtryk på ministeren at socialstyrelsen altså siger

jo helt korrekt at vi har brugt rigtig meget tid sammen i samråd og at debatteret det her emne indgående og så mindes jeg også at flere socialdemokrater i forbindelse med

brug for

her der er virkelig brug for handling og og alt det der forhandling er noget mærkeligt noget men man var alligevel klar over

forhandling til for at man kan handle og forhandling er lige præcis det vi har

i satspuljen vi har netop siddet og forhandlet en kæmpestor aftale på plads med en ramme på fem og tres million

fastholder det her når man netop har indgået et politisk forlig en bred politisk aftale om hvordan man styrker det her område så derfor

hvis man bare lytter til socialministeren får man jo nærmest det indtryk at det ikke har

lige bede ministeren om at afkræfte

refererer til forhandlingerne her og sådan problematiserer at at jeg tillader mig at

det her forslag når der lige er lavet en satspuljeaftale

jeg refererede og konkluderede hvad vores satspuljeaftale

det er præcis en uge siden

sammen og konkluderede at her har vi et forlig en del af forliget er blandt andet den her store satsning til forebyggelse af vold i nære relationer blandt andet med initiativer omkring psykologdeltagelsen i forbindelse med at man flytter sig væk fra opholdet

et kvindekrisecenter så nej der er ikke noget at afkræfte eller bekræfte her når man indgår et forlig indgår man en aftale og så er min holdning at man i det mindste støtter den og ikke på den måde siger

godt nok så skulle man jo ikke have indgået aftalen kan man jo nærmest få lyst til at sige der er indgået et forlig der er indgået en aftale en bred satsning på på et ret stort og anseligt beløb og jeg er glad for at socialdemokratiets ligestillingsordfører også bekræfter at den aftale der er lavet faktisk rigtig rigtig god

det er fornuftige ting så lad os nu fokusere på hvad det egentlig er for en god og betydningsfuld aftale vi har lavet

regeringens ligestillingspolitik

mere ambitiøse end den minister der står på talerstolen lige nu i forhold

men vi i at indgå aftaler som skridt for skridt

over om det er fordi man ikke selv har siddet med i

en forhandling eller eller er frustreret over resultatet jo jeg mener det er bemærkelsesværdigt en uge efter at man har indgået en bred aftale og faktisk siddet i timevis i dagevis og diskuteret feltet indgående når man så til enighed og siger at nu laver vi det her og jeg

men vi vil have det her vi vil pålægge regeringen at gøre det nu det synes jeg ikke er er en aftaleindgåelse værdigt når man egentlig indgår et forlig og er enige om at det her er et godt og vigtigt initiativ i forhold til om ret til psykologhjælp på krisecenteret

har jeg sådan set gjort meget meget tydeligt rede for det i hele min

det er fordi ministeren mangler argumenter at ministeren bliver ved med at tale om den satspuljeaftale

ønsker det her tiltag det er fordi vi mener

godt supplement til den satspuljeaftale der er lavet

hænger sammen det kan godt være at man er frustreret over at skulle diskutere hvad der er indgået af aftaler i satspuljen

vedtaget i kredsen

får betydning

ikke sker noget på et krisecenter altså det er en kerneopgave på et kvindekrisecenter netop at tilbyde støtte og omsorg til den voldsudsatte kvinde i den her akutte fase som hun jo står i efter bruddet med en voldelig partner det er krisecentermedarbejderne det er

nogle af dem har psykologrådgivning nogle af dem har psykologer tilknyttet de fungerer lidt forskelligt ingen tvivl om det men men lad det ikke lyde som om psykologhjælp overhovedet ikke fungerer der er rigtig mange mennesker der har god gavn af psykologhjælp det er også derfor at vi har offentlige støtteordninger og helt specifikt til forskellige målgrupper er der faktisk netop anselig støtte til den betaling

at forstå at man ikke ikke må ønske sig mere end det man indgår aftale om den form for tilgang til politiske aftaler ville jo fuldstændig forhindre kompromiser

og det tror jeg ærlig talt ikke er det ministeren mener

er jo her vi har en dejlig ideologisk diskussion satspuljen er en pulje der bliver til på baggrund af hvordan man regulerer overførselsindkomster sammenholdt med lønudviklingen og det er ad den vej

vil sige folkepensionister

mindre og mindre værd i forhold til lønudviklingen og alle os andre i samfundet

bruger på satspuljen blandt andet voldsramte kvinder altså

taler om det her område på den måde

overførselsindkomster i danmark er penge fra fællesskabet det er penge fra skatteydere skatteydere som fru pernille skipper skatteydere som mig selv som alt andet lige gør at der er den her offentlige sektor og dermed også muligheden for at kunne betale ydelser

kommer fra og hvordan penge

har afleveret til den fælles store statskasse ved vores skattebetalinger det er det diskussionen handler om jeg synes grundlæggende set at satspuljemekanikken ikke er forargelig som jeg ved fru pernille skipper synes den er det

vil man ellers sikre finansiering til den vigtige udvikling der må og skal være på socialområdet hvis man skulle sidde så at sige i de store finanslovsforhandlinger og også slås på lige fod med infrastrukturprioriteringer eller forsvarsbudgetter eller uddannelsesområdet jeg mener det her er en fornuftig

så går til ordførerne og den første er fru karina adsbøl fra dansk folkeparti

ja så kommer der jo nok også nogle gentagelser herfra det her beslutningsforslag handler om

gratis psykologhjælp til voldsramte på landets krisecentre hvor man vil pålægge regeringen i indeværende

indføre gratis psykologhjælp til voldsramte på

skal ikke være nogen tvivl om at i dansk folkeparti finder vi det fuldstændig afskyeligt at mennesker udsætter andre mennesker for vold dertil

også indgået en aftale en fælles aftale på socialområdet hvor vi netop har haft en kæmpe fokus på det her område

har vi afsat fem og tres

og tyve netop for

styrke indsatsen der er i dag cirka treogtredivetusind kvinder der bliver udsat for vold og der er i dag cirka trettentusind mænd som også bliver udsat udsat for vold

opholder cirka cirka to tusind

har erfaret har leveret rigtig gode

formålet er at sikre hjælp til den gruppe

i forhold til projektet set nærmere på mulighederne for at justere refusionsreglerne på voldsområdet

rådgivning i kommunalt regi

række initiativer som netop skal sikre den helhedsorienterede indsats

det ligger så også i forlængelse af den aftale vi har lavet om handlingsplaner på voldsområdet så så derfor har vi afsat rigtig mange penge

men man kan altid bruge flere penge sådan er det jo men de penge skal jo også

i samfundet så den nationale enhed skal blandt andet drive en en hotline

mænd så skal den stå for en vidensindsamling og en formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet samt det er jo det gode drive efterværnsaktiviteter med psykologhjælp i form af sociale netværk til voldsudsatte

så får vi også en oversigt over landets krisecentre dem mangler vi et overblik over og så skal vi jo selvfølgelig følge det her område meget tæt

socialdemokraterne er kommet med

det her måske var en rigtig god model for

er med i det her men der kommer jo en evaluering på på netop det her

vi da villige til at kigge på det også

som ledsager moderen

til de her boformer men vi har jo også et stort ønske fra

både kvinder og mænd i i servicelovens § en

så der er også en række ønsker som vi

forbedringer på området men jeg synes

også bekræfter at det her er et meget meget vigtigt område og at vi kan gøre mere for at hjælpe alle dem der jo desværre bliver udsat for vold

en rigtig stor betydning det tror jeg også at

en løsning på i forhandlingerne sammen

ordføreren sige at det kan være vigtigt med en palet af initiativer

det koster lidt mindre end en kroner per dansker at få det gennemført deler ordføreren ønsket om at vi skulle kunne gøre det her

at se på om vi ikke kunne finde pengene

finde pengene til det her område i satspuljen

ikke sådan at det ene udelukker det andet på den måde at vi ikke fremadrettet kan se

voldsramte mænd og kvinder på krisecentrene

det er jo dokumenteret det har socialstyrelsen selv gjort tidligere i år at

for at bryde med volden og i forhold til at give dem overskud til at være der for deres børn det må da gøre indtryk på os alle sammen og også på dansk folkeparti så lad mig høre hvad er det der gør

kan godt være at ordføreren ikke kan finde ud af det vi synes

det er en rigtig god aftale vi har lavet netop fordi vi har fået skrevet efterværnsindsatser ind men der er også skrevet psykologhjælp ind i forhold til den helhedsorienterede indsats

sat op på det ene eller det andet vi

i forhold til at vi ønsker handling på området og vi ønsker

vi ønsker at voldsramte kvinder får hjælp og vi ønsker at voldsramte mænd får hjælp og vi ønsker at voldsramte

er en pose penge og så kan man prøve at blive enige om hvordan de skal fordeles men det gør jo ikke at når man går derfra skal partierne lægge deres socialpolitik og deres ligestillingspolitik på hylden fordi

gerne at ville noget mere end en en bestemt politisk aftale nu prøver vi så i al fredsommelighed at arbejde for det her hvis det var kommet

ordføreren jo mene

mener så bare at når man sidder og aftaler nogle ting på et område

indgår en aftale så vil de ikke ugen efter stille sig op og kritisere den og sige

mener dansk folkeparti at den satspuljekonstruktion hvor man altså finansierer sociale indsatser ved at skære ned på kontanthjælpen folkepensionen førtidspensionen sådan set er asocial

gå videre end den aftale

fru pernille skipper lægger nogle ord i munden på ordføreren

men okay lad os tage det med satspuljen

det har vi også tidligere sagt har endda haft en forespørgselsdebat om det hernede i salen

bjarne corydon i forhold til netop

men vi har også sagt at så længe

omkring bordet det kan man jo have en holdning

forskellige men vi vil gerne være med til at se på hvordan

det ordføreren siger om hvorfor man ikke vil stemme for det her forslag

hvis jeg begynder at tælle mandater herinde

der kan give flere rettigheder til mennesker der er ramt af vold i hjemmet så skubber man

ordførerens vurdering at det klinger hult jeg står her ærligt

her har vi måske nogle forskellige synspunkter i forhold til at vi gerne vil sidde med ved bordet

finde en løsning på den anden del i forhold til hele satspuljen det ved

ordføreren også godt og så kan ordføreren jo

til selve forslaget som jo går ud på at pålægge regeringen at indføre gratis psykologhjælp til voldsramte på landets krisecentre

den samme forundring

bemærke at forslagsstillernes eget parti socialdemokratiet selv har været en del af den satspuljeaftale

blev aftalt og i samme pulje og forhandling efterfølgende blev afsluttet og som ministeren både i sin ministertale i dag og ved tidligere lejligheder har understreget er satspuljeinitiativerne

partierne bag aftalen igangsætter og afslutter i fællesskab og derfor deler jeg ministerens undren jeg anfægter ikke retten til at

beslutningsforslaget det har man ret til inden for de parlamentariske spilleregler og jeg har retten til at undre mig over at man gør det på den her måde

forhandlingsforløb der har været

selve forslaget er der ud fra et venstresynspunkt i dag i tilstrækkelig grad enten gratis eller tilskudsbaseret psykologhjælp til rådighed

muligt for voldsramte at få tilskud til psykologbehandling gennem sundhedsloven og hvis den voldsramte ikke har råd til den nødvendige psykologbehandling har kommunen i dag mulighed for at hjælpe sidstnævnte er på baggrund af en individuel vurdering af den voldsramte og derfor mener venstre at der allerede i dag er tilstrækkelig fokus på at sikre ordentlig psykologhjælp til de voldsramte på krisecentrene derudover er der som vi alle er bekendt med i den netop indgåede satspuljeaftale afsat midler til netværksgrupper der også

af vold i nære relationer det er både rigtigt og rimeligt at vi investerer i denne form for støtte for denne form for vold er som vi alle sammen er enige om både uacceptabel og utilstedelig når det så alligevel finder sted skylder vi som samfund og som medmennesker at støtte voldsramte personer ikke udelukkende voldsramte der finder

men voldsramte

samfundet det er det bredere sigte vi i satspuljeforhandlingerne havde i vores indsats med de fem og tres

nu noterede jeg ned at ordføreren sagde venstre mener i dag at der er

af hjælp til dem

kvinder som hvert eneste år bliver udsat for vold

som lever i familier hvor man enten bliver udsat for vold eller overværer

det er min bedste overbevisning at det

om beslutningsforslaget i forhold til psykologhjælp

der er omfattet af ramt af vold i nære relationer og som får adgang til krisecentrene så nævner du at nogle og tres

og trettentusind mænd og ja det er mange knap så mange som

fru karina adsbøl også var inde på at af de treogtredivetusind kvinder er der to tusind altså omkring seks

som efterfølgende kan få den psykologhjælp som beslutningsforslaget går ud på hvad med de andre og af de trettentusind mænd

det ti

procent min pointe er at dér hvor jeg foretrækker

end snævert dem der får adgang til

skal ingen

kan søge hen til og som derfor måske

blevet henvist til flere gange har haft gavn af det jeg ønsker bare at indsatsen kommer bredere ud det er ikke sådan at

er det ikke en god hjælp jeg siger bare at i den politiske prioritering foretrækker jeg en indsats der kommer bredere ud

den gruppe der kommer på krisecentrene fordi

et konkret forslag som handler om at sikre akut og gratis psykologhjælp til voldsramte på krisecentrene

ordføreren henviser til at

hvis man er så heldig at få offentligt tilskud hver eneste gang

forsøgt at svare på spørgsmålene spørgsmålene med den tilgang at jeg har indgået en satspuljeaftale hvor vi har haft et bredere sigte

at hjælpe dem der bliver ramt af vold og den bredere indsats skal vel omfatte alle og ikke udelukkende den gruppe af voldsramte der kommer på krisecentrene

adgangen til at få kontakt med en læge

naturligvis sætte sig ind i

kvinde som når hun henvender sig på krisecenteret forslået og med sine børn

armen og er så desperat og er så meget

vende tilbage til den som udsætter

det forskelligt jeg jeg mener ikke er belæg for at sige at evalueringen

at ventetiden til krisepsykologhjælp har resulteret i at man går tilbage til den person

forårsaget volden det var det ene det andet er at

klart at har man behov for akut psykiatrisk

ordføreren ad flere omgange sagde at man ville have

blot dem der er voldsramt

relevansen af de kvinder der befinder sig på de her

i betydningen af at det er én målgruppe

jeg ikke mener at det er væsentligt at tage hånd om dem der er og kommer på

det vi gør med forslaget og forliget i satspuljeforhandlingerne

man stille spørgsmålet hvorfor har i kun fokus på dem på krisecentrene og hvorfor havde det oprindelige forslag kun fokus

jeg kan så orientere ordføreren om i socialdemokratiet

meget interesseret i den brede del af

kun voldsramte kvinder på krisecentrene men generelt

fra socialdemokratiets side

når man kommer fra et voldsramt forhold med

brug for at snakke med nogen der

det er den rigtige beslutning du har taget

komme videre derfor undrer det mig at man ligesom siger

jo netop det vi har lavet i forhold til satspuljeforliget

arbejdsmarkedet og hvad ved jeg den selv samme rapport som der bliver refereret til gang på gang siger jo netop at kvinder der er voldsramte og kommer på krisecentrene mister en tilknytning til arbejdsmarkedet i større omfang end andre kvinder

af vold i nære relationer det er da et problem vi skal tage alvorligt jeg gentager fokus

vi siger mojn mojn til carl holst og byder velkommen til

diskussion der foregår om end den

man må have en holdning der går ud over en aftale man har indgået

ville være utrolig svært at indgå kompromiser hvis man ikke måtte have en

at der kommer psykologhjælp til kvinder som er i en akut situation og har behov for hjælp fordi de har været udsat for vold i hjemmet og faktum

har brug for det det er det man har råbt op om i årevis på krisecentrene

ikke har nogen holdninger om at man skal gå videre det synes vi man skal vi synes ikke at det er godt nok at der er fire timers

er tilstrækkeligt vi synes faktisk at der skal være den gratis psykologhjælp som man har behov for det er ikke mindst set i lyset af at de kvinder som rammes af vold ofte er kvinder som står i mildest talt besværlige økonomiske situationer

de kvinder som har allermest brug for hjælp til

den ringeste tilknytning til arbejdsmarkedet flere af dem er på kontanthjælp

slagside i volden som jo bestemt også kommer til udtryk hvis man skal betale fyrre procent af en psykologregning selv

så jeg synes at regeringen skal stå ved deres afvisning af det her forslag det er tydeligvis et spørgsmål om økonomi vi synes det er en dårlig økonomisk prioritering at bruge tiden på at diskutere topskattelettelser og alt muligt andet

vil også og det kommer vi til ved næste beslutningsforslag selvfølgelig opfordre regeringen til

er midlertidige og usikre og et kæmpe problem for det sociale område

finde pengene et andet sted og gøre det til en permanent rettighed at kvinder ikke bare kan komme på et krisecenter

ordføreren taler om indholdet og rent faktisk taler om politik

og fundamental politisk debat en drøftelse af

også bekræfte at det på ingen måde

og arbejde for endnu flere forbedringer man kan sagtens stemme for

på alle mulige andre områder at det skal gøres bedre det

klapper fælden og så må man ikke sige noget godt

det her er et rigtig fint sted at starte det er vigtigt jeg synes også at vi skal have

voldsramte kvinder for det første finansieres permanent og gøres til en rettighed som man kan støtte sig

den sociale økonomiske slagside

når vi taler om vold mod kvinder og økonomi

tvivl om derfor skal man i et velfærdssamfund som

en akut hjælp der får folk tilbage på sporet igen

se at utrolig mange ender med at besøge et krisecenter mere end en gang det er udtryk for at der under volden ligger nogle tunge sociale problemstillinger der ikke har enkle løsninger i liberal alliance bifalder vi derfor at man med satspuljeaftalen har sat penge af til frivillige sociale netværksgrupper som et efterværn til mennesker der har været ofre for vold i nære relationer vi håber at det kan være med til

nedbringe den her triste statistik i forhold til det konkrete beslutningsforslag mener vi umiddelbart at der

er gode løsninger i forhold til at hjælpe voldsudsatte men derfor kan man

diskutere hvordan man kan gøre tingene endnu bedre

i dag er sådan at man kan få rådgivning og andre former for støtte på krisecentrene af de ansatte

tres procent af psykologbehandlingen hvis en borger får en lægeerklæring

økonomien der er problemet har kommunen også mulighed for at hjælpe i nogle af de her situationer men samtidig men samtidig tilbydes der i dag allerede skattefinansieret krisehjælp til borgere på en del andre områder som for eksempel hvis de har været vidne til et overfald eller en trafikulykke men uden selv at have været involveret i det direkte her mener vi ikke at voldsramte og traumatiserede borgere på krisecentre nødvendigvis skal stå bagest i køen vi ser også et problem i at ventetiderne til en psykolog ofte kan være meget lange i nogle tilfælde

akut samtaleforløb

derfor meget stor sympati for hensigten

men vi mener ikke at det lige præcis

som er vigtigt som er alvorligt

jeg vil at ordføreren så siger om vi i i udvalgsarbejdet kan kigge nærmere på hvordan man så kan gøre det hvis det ikke lige er den her måde

situationer og her mener vi at

at det koster penge også at tilbyde gratis og akut psykologhjælp det var det vi havde forsøgsordningen med i satspuljen

og når man ikke lige har listen at sige

kan undvære den der krisepsykolog

til at vi kigger videre på det her i udvalgsarbejdet

psykologhjælp og det at den er akut

som vi kan læse fra evalueringen af den forsøgsordning som vi

jo et længere forløb det strækker sig over det længere forløb der er det store spørgsmål

for sig interesseret i at der stadig skal være et vist ansvar for

derfor går vi som udgangspunkt ind for at den nuværende ordning hvor man får

skal bibeholdes og den synes vi også på lang sigt

krisecenter og har brug for psykologhjælp kan jo bare blive henvist af en læge og så kan de selv betale de resterende

krisecentrene som ikke har

som har dårlige netværk dårlig økonomi og i det hele taget bare har rigtig dårlige forudsætninger for at bryde med volden det er den ene del af det en nok så væsentlig del og som måske

man ikke skal vente to måneder

altså hjælp til at bryde med volden og

set at man kan finde dem inden for den nuværende ramme

i de tilfælde men spørgsmålet er er igen

man gerne vil tilbyde gratis psykologhjælp til alle

bare gerne i gang med at løse det her problem og hvis der kan komme konstruktive input fra

at indføre tilbud om akut gratis psykologhjælp

voldsramte skal ifølge forslaget tilbydes et minimum på fire samtaler under deres ophold på krisecenteret

det betyder at den voldsramte ikke selv skal ud og opsøge hjælpen og de tilknyttede psykologer med forankring sikres kendskab og ekspertise i forhold til voldsramte

vi synes det et fint supplement

dramatisk overhovedet selve satspuljeaftalen vi har lavet i socialministeriet synes vi er rigtig rigtig fin

også glade for den store indsats der er mod vold men

i at støtte gratis psykologhjælp til voldsramte kvinder på

forslag det har bare det ved sig at det er kommet lidt for sent på bordet det havde været meget hjælpsomt hvis vi havde haft det forslag mens vi forhandlede satspuljeaftalen igennem

har vi jo lige gjort færdig efter mange mange forhandlinger og vi har i den sammenhæng afsat fem og halvtreds

gode elementer i det

tradition den holdning at

når vi lige har indgået en aftale som omfatter i det her tilfælde

respekterer vi den aftale og så stiller vi ikke et nyt forslag som handler om det samme ugen efter at man har indgået aftalen

udsat for det her så det er ikke helt almindeligt

men det accepterer jeg selvfølgelig fordi vi jo har et frit land om jeg så må sige og man kan gøre tingene i den rækkefølge man synes det er hensigtsmæssigt

ikke hensigtsmæssigt for resultatet

så vi er meget optaget af at få gennemført det vi har aftalt under satspuljeforhandlingerne og vi er glade for hver eneste del af det og vi er også glade

ny opgave nemlig at

etablere en national enhed mod vold i nære relationer som blandt andet skal indhente

at man kan styrke samarbejdet og man kan kommunikere på tværs af kommuner og krisecentre og ambulante rådgivningscentre eller tilbud som kan understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret

må jo erkende at antallet af kvinder og mænd og dermed også børn der rammes af vold i nære relationer er helt uacceptabelt højt ligegyldigt om det så

det selvfølgelig uacceptabelt men vi er nødt til også at prøve meget mere målrettet

se på flere forskellige dele af de erfaringer der gøres rundtomkring i landet i et forsøg på at forbedre vilkårene for dem der er voldsramte og at undgå vold i fremtiden jeg synes at det

nævne at kommunerne allerede jævnfør § en hundrede og ni i lov om social service skal tilbyde indledende og koordinerende rådgivning vedrørende bolig økonomi arbejdsmarked daginstitution og sundhed senest når udflytningen påbegyndes og til kvinden og børnene flytter i bolig hvilket også svarer

vigtigt at holde kommunerne fast på den opgave og ikke lulle dem ind i den forestilling at fordi vi har et antal velfungerende og dygtige kvindekrisecentre eller krisecentre for mænd så er den opgave løst for det er den ikke kommunerne skal også bidrage langt mere offensivt end de måske i alle tilfælde gør

altså jeg tror jeg gør noget godt for demokratiet hvis jeg får dræbt en myte her i dag

rendende med og smider på bordet her i dag fordi vi

en uge efter satspuljeaftalen

det projekt her bliver evalueret

at

det fortsætter det gjorde jeg i april to tusind og seksten

har sagt det lige siden jeg ved ikke hvor mange gange

to samråd med socialministeren om det hvor vi har presset og det tror jeg også socialministeren kan bekræfte

for at få regeringen til at give sig på det område det har der ikke været interesse for jeg har to satspuljeordførere som med mapper og notater og argumentation og så videre bliver sendt af sted til satspuljeforhandlinger blandt andet

som et markant socialdemokratisk krav det lykkes

den femte oktober to tusind

korrekt det formanden for ligestillingsudvalget i danmark siger

alt man lægger frem som også kommer igennem fordi man som et parti i folketinget ikke har et flertal i sig selv jeg respekterer

har haft det med sig til satspuljeforhandlingerne

fuldstændig logisk og klart

det jeg siger der er så indgået en aftale

står jeg ved og det betyder at

uanset at jeg synes det er rigtig sympatisk fordi

med i den samlede indsats som vi

i satspuljeaftalen inden for

siddet med til forhandlingerne så jeg ved

sociale område der nu er lukket ned for

helt an på situationen og hvad det er for en del af det socialpolitiske

en situation som gør at kredsen af forligspartier siger så må vi da prøve om vi kan finde en anden løsning nu det kan

om det emne som b en behandler

meget meget ny stil at det så bliver taget op i folketinget

særskilt aftale om det det kom simpelt hen ikke med i den aftale som blev indgået mellem otte partier

er sjældent at et parti kommer igennem med al sin egen politik på en gang

at forhandle og fordele løsninger om jeg så må sige og tage hensyn til de ønsker der er fremsat og vi har faktisk været igennem hvordan vi

sf at løfte indsatsen over for voldsudsatte det

var det under satspuljeforhandlingerne og det vil det fortsat være der er brug for hjælp til den her gruppe

meget vigtig politisk prioritering at vi forsøger at forbedre og understøtte indsatsen både når det handler om

når det handler om at hjælpe den voldsudsatte til at indrette et liv hvor vold er fraværende derfor er vi også enige med forslagsstillerne i det overordnede formål med med det fremsatte beslutningsforslag

så de kan få et trygt liv uden vold det er rigtigt

at psykologsamtaler til kvinder og mænd på krisecentre kan være et af de mange vigtige bidrag til at styrke voldsofrenes bearbejdelse og rehabilitering og derfor kan jeg og sf også støtte op om beslutningsforslaget om at der skal forankres et

tilbud bestående af psykologsamtaler på krisecentrene til gavn for de voldsudsatte

det er vigtigt at fremhæve at vi så sent som i sidste uge har forhandlet det her område som det også er blevet nævnt flere gange i de netop overståede satspuljeforhandlinger landede vi en aftale som prioriterer rigtig mange

gode elementer sammen med blandt andet forslagsstillerne har vi netop foretaget

nogle vigtige skridt så personer der udsættes for vold i nære relationer kan få mere hjælp og mere rådgivning i satspuljeaftalen har vi jo afsat midler til forbedring af indsatsen både for voldsramte og deres eventuelle børn som søger ambulant behandling og

kommer på krisecenter der skal oprettes og etableres en national enhed mod vold i nære relationer den skal blandt andet videreføre den nationale hotline der både skal kunne anvendes til rådgivning i akutte tilfælde og til mindre akutte tilfælde det vil sige viderehenvist til andre relevante tilbud

krisecenter den skal også sikre at de voldsudsatte kan få juridisk rådgivning i form af både enkelthenvendelser og længere rådgivningsforløb

vil satspuljeaftalen sikre en øget koordination på området og en større samling af viden og erfaring til gavn for det fremtidige arbejde på voldsområdet

trænger til endnu mere udvikling og endnu mere samlet viden

endelig men nok så vigtigt bliver efterværnsindsatsen styrket det skal netop være med til at hjælpe den voldsudsatte med at

komme videre med et liv uden vold blandt andet gennem sociale netværksgrupper som skal have deltagelse af en psykolog når jeg nævner det her

fordi vores opbakning til socialdemokratiets beslutningsforslag beslutningsforslag i dag

den store indsats vi netop har prioriteret i satspuljen vi er i sf meget tilfredse med de elementer som er omfattet

ordførere indledningsvis takke

det konservative folkeparti deler sådan set intentionerne i beslutningsforslaget

at det skal være muligt for voldsramte der søger tilflugt på landets krisecentre at modtage den nødvendige hjælp det er vigtigt at sikre at den voldsramte får bearbejdet voldsoplevelsen og får hjælp til at komme videre til en hverdag uden vold der findes allerede i dag en lang række indsatser der har til formål at hjælpe voldsramte videre til en ny og tryggere hverdag

netop indgået en aftale som vi har hørt om otte gange tidligere i dag og den har været rost otte gange tidligere så jeg ved ikke

det er noget vi er stolte af at være en del af det betyder nødvendigvis ikke at vi ikke kan gøre mere for voldsramte familier på krisecentre men det betyder at vi allerede har sat et stort stykke arbejde i gang som blandt andet skal styrke

efterværn for voldsramte hvis det så senere skulle vise sig at der er behov for yderligere initiativer som på en effektiv måde kan hjælpe voldsramte

vi også klar til at bakke op om det men vi kan ikke

der egentlig bliver sagt

vil bruge de redskaber der nu er i brug så der er ikke noget sådan religiøst forhold til at det skal være på den eller den måde

men det er jo derfor at vi har den proces vi har

ligestillingsudvalget hvor vi kan kigge på det og se om om vi kan blive

konkrete idé om det akutte

hurtigt vi kan blive enige om men jeg synes sådan set ministeren udtrykte det ret præcist da ministeren holdt talen altså at krisecentre indretter sig forskelligt nogle steder indretter

forskellige de er lige så forskellige som som alle andre borgere i samfundet

ordføreren kendskab til et eneste

til forslåede mennesker som kommer med deres børn under armen

som jeg også sagde før at

og byder velkommen til ordføreren

herre rasmus horn langhoff

her med det her beslutningsforslag

at sikre at voldsramte der søger tilflugt på landets krisecentre

modtage akut gratis psykologhjælp i løbet af deres ophold og altså at de kan få et antal psykologtimer vi lægger her op til at det minimum er fire

oplevelser og overgreb som de har været udsat for

muligheder for at bryde med volden og for i højere grad at være der for deres børn i forslaget lægger vi op til at den her psykologhjælp bliver forankret lokalt på det enkelte krisecenter

en lægehenvisning og måske allernådigst blive tildelt

vi lægger også op til at man ikke selv skal betale

og at det er akut så man altså ikke skal vente de her syv otte uger som

ventetiden ellers er for voldsramte

som løb fra starten af to tusind og tolv til udgangen af to tusind og femten vi så evalueringen i starten af to tusind

når man har et projekt som man sætter i søen

også været meget interesseret i at hjælpe med at finde økonomien i det her så ordningen kan fortsætte

projekt som viser sig at være en kæmpe succes

i den allerkritiske og sandsynligvis allerfarligste situation i deres liv

den hjælp også den psykologhjælp som de har behov for både for at kunne passe på sig selv men også for at kunne passe på deres børn

vi mener og det har jeg sagt flere gange også

være med at hjælpe de her mennesker hverken

være med at hjælpe de her mennesker det gælder både for de voldsramte det det er først og fremmest kvinder det det drejer sig om

gælder i særdeleshed for børnene som er de allerstørste ofre i hele den

at være vidne til at se en forælder blive

havde jeg egentlig ikke fantasi til at forestille mig at det var noget der ville blive hældt ned ad brættet sådan at jeg skulle bruge året på

ud af ærmet det er vores fælles

nu viser evalueringen socialstyrelsens egen evaluering

med volden og det hjælper

om året at give den her

det meste af året både her i salen i samråd

at få sin krone tilbage i skat fordi man ikke synes at at den her hjælp var pengene værd

giver en en håndsrækning til at vi måske kan finde ud af

en anden form ja men så lad os da gøre det

at stå som afsender på det her jeg er bedøvende ligeglad med hvem der får æren for det her

da der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingerne sluttet jeg foreslår at

formand forslagsstillerne bag b seks foreslår at regeringen inden udgangen af folketingsåret fremsætter et lovforslag der sikrer voldsudsatte kvinder retten til efterværn i forlængelse af et ophold på et krisecenter formålet med b seks er at forebygge en lang række sociale konsekvenser af volden for både kvinder og børn

forebygge en gentagelse af vold ved at styrke kvinderne i etableringen af en normal hverdag uden den voldelige partner jeg vil ligesom i

forrige behandling vi netop har afsluttet indlede med

at det er fuldstændig uacceptabelt at nogle mennesker skal opleve at blive udsat for vold af deres nærmeste det kan vi ikke og det skal vi acceptere regeringen er enig med forslagsstillerne i at vi som samfund har et ansvar for at hjælpe og støtte de kvinder og mænd som får mod til at forlade deres voldelige partner personer som er udsat for vold er en meget sårbar gruppe og den voldelige relation kan medføre langvarige psykiske følgevirkninger og derfor deler vi også intentionen bag beslutningsforslag b seks om at støtte kvinder der har haft ophold på et krisecenter i at vende tilbage til en hverdag uden vold den støtte kan

fintmasket setup bestående af indsatser som har til formål at hjælpe kvinden videre til en ny og tryggere hverdag uden vold krisecentrene er en helt central del af den her indsats hvor den voldsramte kvinde og hendes eventuelle børn kan få beskyttelse kan få sikkerhed og omsorg og støtte til at bearbejde voldsoplevelsen

kan være svær måske også særlig hvis man har haft et længerevarende ophold på et krisecenter

også det der var baggrunden for at vi sidste år ændrede i lovgivningen vi ændrede i servicelovens § en hundrede og ni som netop vedrører kvindekrisecentre ændringen betyder at alle kvinder på krisecentre nu har ret til at få en indledende og koordinerende rådgivning fra en kommunal medarbejder

langt bedre forudsætninger for kvindens udflytning fra krisecenteret og også at hjælpe kvinden i den svære overgang fra krisecenteret til en ny tilværelse fri af volden indholdet af den koordinerende rådgivning skal være tilpasset den enkelte kvindes situation og behov og den skal gives både i forhold til bolig økonomi arbejdsmarked skole

de enkelte dele i kommunens øvrige tilbud

skal iværksættes senest når forberedelsen til udflytningen påbegyndes og den skal gives indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig det er klokkeklart beskrevet i lovgivningen det er gentaget her

meget gerne tydeliggøre over for kommunerne

lige nu og her afprøves der en særlig metode for tilrettelæggelsen af den koordinerende rådgivning i en række kommuner metoden kaldes cti og den har tidligere været afprøvet med nogle ret gode resultater over for andre målgrupper blandt andet over for hjemløse formålet med at afprøve det her

er at få understøttet kvinden i at få etableret et liv uden vold

reducere de skadevirkninger der kan være

er blevet enige om et markant løft og en markant indsats på hele voldsområdet generelt set

fem og tres million kroner over de næste fire år til en række initiativer som skal forbedre den eksisterende indsats der er altså tale om en ret ambitiøs pakke af initiativer som betyder at indsatsen på voldsområdet bliver mere vidensbaseret

også bliver mere helhedsorienteret og at der sættes et bredere fokus på indsatsen til voldsudsatte personer det gælder både i forhold til målgruppen

er fokus på begge køn når det gælder hjælp til voldsudsatte men vi breder

mødrehjælpens projekt ud af voldens skygge som jo netop også i i beslutningsforslaget her fremhæves som et eksempel

aftalen indeholder også et initiativ om

i form af sociale netværksgrupper som både skal henvende sig til voldsudsatte kvinder mænd og deres børn

også vigtigt at få sagt at de her netværksgrupper skal skabe et rum hvor den enkelte voldsudsatte sammen med andre i en lignende situation får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og hjælp til det med at begynde en ny fase i livet et liv uden vold og netværksgrupperne netværksgrupperne skal jo altså ikke kun henvende sig til voldsudsatte kvinder på krisecentrene men de skal også henvende sig til alle voldsudsatte altså både mænd og kvinder og

deltagelse af en psykolog det initiativ forankres i en national enhed mod vold i nære relationer som blandt andet også skal stå for den nationale hotline og den juridiske rådgivning til voldsudsatte så de her tilbud kan altså også hjælpe personer

med støtte vejledning og juridisk bistand i tiden efter krisecenteropholdet og på den måde bidrage til at hjælpe den enkelte til et trygt liv uden vold og uden trusler

er et vidnesbyrd på at vi sammen et bredt flertal i folketinget deler intentionen om at støtte de personer som har haft ophold på et krisecenter i at vende tilbage til en hverdag uden vold men i regeringen mener vi ikke at en ret til efterværn er den rette vej at gå fordi der netop allerede i dag er igangsat en række af de tiltag som er målrettet til at hjælpe voldsramte kvinder i overgangen fra et krisecenter til en selvstændig tilværelse uden vold som nævnt

til en indledende koordinerende rådgivning afprøvning af

cti metoden for kvinder som fraflytter et krisecenter og så generelt det her markante løft af indsatsen til personer udsat for vold i nære relationer blandt andet med midlerne til den her efterværnsindsats i den nye satspuljeaftale så med de ord

jeg sidder

punkt der hedder nationale enhed mod vold i nære relationer står der at der er støtte til efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd og kvinder samt børn

det sådan set

mener faktisk at det vigtigste overhovedet

klare beslutning den klare lovgivning vi har i

hundrede og ni i serviceloven om lige præcis kommunens forpligtelse

falde nogle penge jeg kan se at enhedslisten selv har forsøgt

det spurgte enhedslisten om den otteogtyvende april i år så ministeren har

hvad enhedslistens forslag vil koste

det har jeg ikke på stående fod et estimat

afsatte permanente permanente midler i forbindelse med satspuljeaftalen da vi lavede

ændringerne i lovgivningen om kommunernes pligt til lige præcis at lave den her

og frit fra min hukommelse mener

ret til efterværn som en del af krisecenterindsatsen

det som det offentlige betaler for opholdet på

også en egenbetaling omkring tre tusind kroner i udgangspunktet hvis man har mulighed for

en ret til efterværn men jeg kan nærmest forstå at hvis vi stiller spørgsmålet en gang til

vil ministeriet lave beregningerne for os

med henvisning til den koordinerende rådgivning der er hos kommunerne

det er ikke et efterværn som indebærer en psykologhjælp det er heller ikke forankret i de krisecentre som kvinderne flytter ud af

et helt afgørende problem med §

er jo helt bekendt med hvad enhedslistens ønske er omkring rettigheder ret til det ene ret til det andet ret til det tredje og hver gang man siger at ret til dit og dat jamen så skal man beregningsteknisk jo tage udgangspunkt i at så er det alle der skal omfattes af det og dermed bliver initiativer dyrere i det forrige vi diskuterede

det gør det ikke når man laver det til en rettighed så er det et større beløb det er et højere beløb det er derfor jeg synes det er vigtigt at have med i den her diskussion hvad det egentlig er

brugt af penge på de her initiativer bredt set

pligt til i lovgivningen lige præcis

koordineringen som for mig at se

er at det er afgørende hvad man bruger af penge på

mystisk at vi ikke kan få svar på hvad regeringen estimerer det vil koste

svar med et estimat den her gang vil ministeren ikke godt forholde sig til at krisecentrene beder om et efterværn der ikke bare er koordinerende men også med psykosocial støtte ret til psykologhjælp

spørgsmål jeg modtager og og laver beregninger på hvad tingene koster så må man også være meget specifik på hvad det er

trist og lidt mangelfuldt i den her debat vi har i dag både med det her beslutningsforslag og også det tidligere vi havde er i virkeligheden det her meget snævre fokus på hvad der sker på et kvindekrisecenter når man ser på hvor mange mennesker der er voldsudsatte jeg mener at vi

det herre rasmus horn langhoff værsgo

der er jo rigtig mange gode elementer i det her

snakket om i et godt stykke tid og har forsøgt at finde beregninger på

intentionen med det her beslutningsforslag er jo at

altså så man ikke efter at man har brudt med volden og efter at man har fået behandling vender tilbage til det samme voldelige forhold eller et andet voldeligt forhold

blev begejstret var mange ting jeg blev begejstret

heldigvis mange andre ting at blive begejstret for i satspuljeaftalen en af de ting jeg

voldsudsatte mænd og kvinder samt børn i den sociale netværksgruppe altså den her enhed får til opgave

hjælpe voldsudsatte med at bearbejde voldsoplevelsen og få skabt et bedre fundament for at komme videre med et liv uden vold og i de her netværksgrupper skal

bliver rejst i enhedslistens beslutningsforslag

se det an og følge det til dørs

man selvfølgelig som med alt andet vi laver løbende følge op på om tingene virker som de skal så det gør altså

ikke nu og her kan kan give opbakning til til b

spurgte til og som enhedslistens ordfører også har spurgt til nogle gange efterhånden

at vi er nødt til at have en beregning af det her det må vi jo så få

forslagsstilleren selv ligesom får gravet ind i det vi er nødt til at vide hvad tingene koster mener jeg vi kan

set glad for at socialdemokratiet

set også rost af blandt andet dannerhuset

netop at få sådan et efterværn det de så skrev

til alle ligestillings og socialordførerne i går og jeg er ret sikker på at herre

er at de rigtig rigtig gerne vil have at det efterværn bliver en permanent

man ikke skal være afhængig af at det skal køres

lavet tidligere skal ændres i forhold til det

mine mails og jeg har i det hele

rigtig god og fast dialog med rigtig mange inden for det område

vide om man er købt eller solgt efter nytår

bliver noget mere sikkerhed om det arbejde man laver det forstår jeg

de skal til at afskedige folk eller om de skal opsige lejemål altså

enhedslisten ikke er med i satspuljen af den grund at pengene til det her

efterværn som er rigtig godt er taget fra nogle af de mest udsatte i vores samfund i forvejen

ved om man er købt eller solgt gør man dog

at kvinder kan læne sig op ad den rettighed støtte ret på den kræve den også hvis

hvis jeg skulle drive et krisecenter en dag ville mit meget målrettede ønske være at komme på finansloven

komme en helt anden politisk stabilitet omkring det og det ville gøre det meget nemmere at

og ikke skulle gå hele tiden og kigge på kalenderen og

meget optaget af at hjælpe voldsudsatte kvinder voldsudsatte mænd og voldsudsatte

lavet en god aftale

endvidere er der også gang i en projektafprøvning som undersøger om

rådgivningsforpligtelse kan gøres endnu mere effektiv ved at afprøve cti metoden

cti metoden har nemlig også vist rigtig gode resultater på hjemløseområdet

i forhold til den aftale vi netop har

også som forslagsstillerne henviser til besluttet

den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer

også er at hjælpe dem som i dag ikke er på krisecenterophold derfor synes jeg at vi har

jo også en diskussion vi har generelt

deres børn videre i forløbet når det er

jo også være en dialog med kommunerne gudskelov synes jeg vi i dag har en god servicelov i forhold til

vi har jo også retssikkerhedslovens § fem hvor kommunerne er forpligtede til at kigge på både sociallovgivning men også

samme muligheder som kvinder får tilbudt vi er optaget af at hjælpe

som jeg også tidligere sagde i min ordførertale

den næste ordfører er herre carl holst venstre værsgo

med det her beslutningsforslag ønsker enhedslisten at man får sat fokus på kvinders ret til efterværn efter ophold på krisecenter

sympatisk og ingen kan være uenig i at kvinder i en så udsat situation har ret til efterværn men på trods af enigheden om dette kan venstre ikke støtte op om beslutningsforslaget og det skyldes to ting dels at den eksisterende indsats i vores optik er grundig og

indgåede satspuljeaftale for to tusind og sytten

afsat mere end tres million kroner til at styrke den eksisterende indsats på voldsområdet

allerede i dag en række tiltag der hjælper voldsramte kvinder i perioden efter et ophold på et

dermed ikke sagt at vi ikke fortsat har fokus på at styrke området det understreges blandt andet af den satspuljeaftale der netop blev præsenteret i sidste uge her har vi et konkret initiativ om en efterværnsindsats i form af sociale netværksgrupper jeg har noteret mig at de danske kvinder grundlæggende er meget tilfredse med krisecentrenes tilbud og indsats det viser den evaluering som socialstyrelsen offentliggjorde sidste efterår som har været omtalt flere gange både

foregående en undersøgelse der blandt andet fremhævede at krisecentrene efter de adspurgte kvinders opfattelse fungerer som et frirum efter endt

en glædelig tilbagemelding og en positiv tilbagemelding for de kvinder der benytter krisecentrene og den opfattelse skal vi også fremadrettet sikre

har men

bag forslaget er sympatisk absolut men på baggrund af de opridsede argumenter og bevæggrunde mener venstre at den eksisterende indsats og de fremtidige initiativer er tilstrækkelige hvad angår voldsramte kvinders ret til efterværn på den baggrund kan venstre ikke støtte

bare prøve på at

man sådan set laver det efterværn der efterlyses af kvindekrisecentrene

dannerhuset har kørt kampagner for og bedt folk skrive under på

på at prøve på at presse os herinde

gennemført som en rettighed de siger jo netop at det er hamrende ustabilt

lave det her efterværn de siger at det er så vigtigt at det er forankret på krisecentrene

at overgangen fra krisecenteret til den virkelige verden som er det der skal tages hånd om bliver så let som muligt og de siger at det er vigtigt at det bliver en

forankret i krisecentrene har man jo netop prøvet og haft enorm succes med og det er på baggrund af de

fra venstre

arbejdet med udmøntningen af den her del

i liberal alliance er vi enige med forslagsstillerne i at man skal gøre meget for

prøve at bryde den onde cirkel af vold i de nære relationer

også glædeligt at man har prioriteret det med satspuljen som

viser det sig så at ordningen er en bragende succes

eller i en modificeret form men når vi nu har en løsning i årene frem

med det der nu er aftalt i satspuljen det

er

at venstres ordfører sagde nogenlunde det samme

givet satspuljemidler til

at gentage hvad min kollega ordføreren fra venstre har sagt altså det drejer sig ikke

vi får ud af det og der har vi landet en satspuljeaftale som kigger på hvordan vi håndterer det

også for apostater og for mænd det synes jeg egentlig er

hvad resultaterne bliver for det og så kan vi

til voldsudsatte mænd og kvinder som en rettighed i forlængelse af et ophold på

det opfordrer jo også til at omfatte mænd det står i bemærkningerne det synes vi godt om

cirka treogtredivetusind kvinder udsættes årligt for vold treogtredivetusind børn under femten år overhører den her vold

det giver i sig selv gode argumenter for at støtte det her forslag

utrolig vigtigt at stoppe denne negative spiral ni og halvfjerds procent af kvinderne på krisecentrene angiver at deres nuværende partner har været udsat for vold i barndomshjemmet vi tror at

at efterværn kan være med til at bryde den her onde spiral

gør kvinderne i stand til at forlade deres voldelige partner

bør vi også lige runde problemets kerne bare helt kort nemlig voldsudøverne for selv om den voldsramte kvinde hjælpes videre i livet i stedet for at komme tilbage til voldsudøveren forsvinder voldsudøveren ikke vedkommende får sandsynligvis en ny kæreste

og der er en stor chance for at han eller hun sender flere partnere af sted mod landets krisecentre med store konsekvenser for flere børn og her er det relevant

bare helt kort at se på om behandling af voldsudøveren er mulig og hvilke erfaringer der er med det her har vi heldigvis lidt erfaringer der peger i den rigtige retning

det klare mål for behandlingen er at stoppe volden voldsudøveren bliver tilbudt et forløb med fokus på at hanhun skal erkende og tage ansvar for sine voldelige handlinger ifølge dialog mod vold

fem og halvfjerds procent af dem

behandling er ikke længere voldelige ifølge dialog mod vold derfor vil alternativet også godt foreslå at vi

om man kunne lovgive om retten til behandling til voldsudøveren nu da vi prøver at bryde

er vi glade for indsatsen mod voldsudøveren er en del af den overordnede indsats

med til at støtte gennem satspuljen men det gør jo ikke indsatsen

for efterværn i krisecentrene mindre relevant

sige at som det også er nævnt tidligere i dag har vi netop indgået en satspuljeaftale på det sociale område hvor efterværn indgår som et vigtigt element der skal oprettes en national enhed som skal sikre at viden og erfaring på området kan anvendes til at styrke indsatsen samtidig skal indsatsen være med til at etablere efterværnsaktiviteter til voldsudsatte

med deltagelse af en psykolog der vil altså med den indsats både være mulighed for gruppeforløb og psykologhjælp samtidig ligger der også i satspuljeaftalen at det skal videreudvikles

der virker for den enkelte voldsudsatte derfor må jeg sige i

lige nu er jeg lidt i tvivl om hvorvidt der er behov for en decideret lovændring eller en udvidelse af § en hundrede og ni i serviceloven set i lyset af at vi netop har igangsat initiativer på området som uden en lovændring muligvis vil understøtte præcis den samme indsats over for de voldsramte

afvigelser mellem det foreslåede beslutningsforslag og det vi netop

være positivt indstillet over for beslutningsforslaget men jeg vil samtidig i en eventuel udvalgsproces ytre ønske om at den løbende implementering af efterværn som sker jævnfør

læse op af det brev som dannerhuset også sendte til alternativet

er satspuljen begrænset til fire år det er desværre for kort tid til at nå alle de mennesker der har brug for hjælpen dannerhuset mener at psykologisk bistand til kvinder der bor og har boet på krisecentrene skal være

fru pernille skipper måske også lidt på en åben dør fordi en af grundene til at vi sender så positive signaler i retning af det her

er netop at det det kunne være klogt

vi har ligesom andre ordførere

at se om om der kan være

et positivt signal

fire år vi stiller forslaget en gang til

positive over for

har sagt og nævnt tre gange i min tale vi vil godt have kigget nærmere på

tak som de

er der sat nogle ting i gang omkring de her temaer som vi behandler her i folketingssalen under beslutningsforslagene

pointeret

efter § en hundrede og ni stykke syv skal kunne tilbyde indledende og koordinerende rådgivning vedrørende bolig økonomi arbejdsmarked daginstitution og sundhed

det skal ske senest når udflytningen påbegyndes fra et kvindekrisecenter

det er den efterværnsindsats

meget central og som vi i

vi ved at ministeren

område vil pointere over for kommunerne at de skal varetage den opgave som fremgår af lovgivningen vi nedsætter også en national enhed der skal følge de initiativer

beskæftiger sig med vold i nære relationer

praksis og øvrige tilbud til målgruppen og informationer om

vil vi gerne afvente at se hvad der kommer ud af den erfaringsopsamling

gode ideer dertil og forbedre indsatsen løbende så det vil vi gerne arbejde med jeg

i enhedslistens forslag b seks men jeg synes

pernille skipper som er ordfører for forslagsstillerne værsgo

nu har vi jo i løbet af dagen diskuteret

voldsramte mænd men vi taler om mange tusinde

udsættes for vold i hjemmet mange tusinde børn som oplever vold mod sig selv eller

forældre af både psykisk og fysisk karakter og noget af det som gør det endnu mere forfærdeligt

man oplever vold i familier

er at det jo ikke kun rammer den person det går ud over den familie det går ud over her og nu

børnenes fremtidsmuligheder og voksenliv og

for selv at ende som voldsudøver eller voldsramt

er markant større for de børn som vokser op i hjem som

for de mennesker det går ud over for fremtidige generationer

det er også

vi gerne vil passe på hinanden som mennesker og sørge for at det samfund vi skaber skaber de bedste muligheder for

kort sagt kan leve et lykkeligt liv uden vold men også fordi det samfundsøkonomisk samfundsøkonomisk ikke

kan betale sig ikke at gøre mere

tabt arbejdsfortjeneste på grund af voldsramte kvinder vi mister millioner og atter millioner i sundhedssystemet

faktor det er så vigtigt at få talt om

vold hurtigt bliver til en spiral både i i generationerne efter

krisecenter for nogles vedkommende midt om natten uden at få hverken

ende i vold igen selv om de tager det

rigtig rigtig svære skridt jeg mener at det

krisecenter som faktisk flytter direkte tilbage

på kontanthjælp som er arbejdsløse som har en lavere uddannelse

bør tænke rigtig meget over

et efterværn så gør i alle

at man får etableret sit eget liv så man ikke ender i volden igen

et spørgsmål om at sørge for at finde en bolig sørge for at hjælpe med at få søgt om skilsmisse sørge for

i at hvis man er gift med en mand

er det ham der har forsørgerpligten for en og det vil sige man kan få kontanthjælp medmindre man bliver skilt fra ham men det er jo for filan ham man er flygtet fra

det er den ene del af et efterværn den anden del af et efterværn er at sørge for at man

psykologisk bistand til at håndtere det man har været igennem enten via et gruppeforløb eller

at man kan lære at tale med sine børn om det at man kan lære at leve med

at man ender der en gang til og det er derfor

blive en rettighed for voldsramte kvinder at få

at skære i folkepensionen i den kontanthjælp som går til nogle af de voldsramte kvinder

de fleste ordførere herinde godt ved men jeg synes at selve initiativet er godt

ikke begriber er hvordan man kan afvise det med henvisning til at man lige vil se om det virker at man lige vil se resultaterne

efterværn og snakke med dem om hvorfor det er at de råber op

at det skal være en rettighed som

ikke skal hoppe fra tue til tue i forhold til økonomien men også

man kan læne sig op ad som kvinde

det er så vigtigt at indsatsen er forankret i

jo nemlig ikke ligegyldigt som der er flere ordførere der har været inde på her

datoen vi har i enhedslisten allerede ventet mere end fire år

på at prøve på at få det her igennem vi bliver ved

kalenderen om hvornår vi skal vende tilbage til det jeg kan ikke helt love at i slipper for os så længe

også det er lidt nemmere at enhedslisten bare fremsætte en masse beslutningsforslag uden finansiering

ikke den der bemærkning enhedslisten vil da

finansiere efterværnsindsatsen er da derfor vi har haft den med på fire forskellige finanslove det er da netop for at sørge for at det

man klatter ned i en satspulje eller i øvrigt finansierer ved at skære ned

det kan godt være lidt nemt at

en gang imellem på den der måde det som vi hører fra krisecentrene er at det er rigtig vigtigt at det her permanentgøres at det bliver en rettighed man kan støtte sig op ad og selvfølgelig at

henvendelsen allerede i går aftes hvis enhedslisten har haft det her med

vi har spurgt social og indenrigsministeriet

men nu er der jo sat nogle penge af

dér antager at det koster jeg forstår igen pointen selvfølgelig skal det da finansieres det er der

spørgsmålet er og det der er uenigheden er om det er okay at vi finansierer det ved at skære ned

folketingets næste møde afholdes tirsdag den femtende november to tusind og seksten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside